hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

er et område som ikke er nævnt så tusind tak for det der sker meget i arktis

det er tydeligt at mærke at der ikke alene igen er en øget stormagtsinteresse for den arktiske udvikling

arctic circle konferencen for nylig

det også tydeligt at mærke at der er en spirende vækst i den arktiske økonomi taksøerapporten understreger konsekvenserne for danmark af udviklingen i arktis derfor er det vigtigt at vi også gør os nogle overvejelser om hvordan vi konkret forbereder os på den nye virkelighed

klimaforandringerne er selvfølgelig med til at drive interessen for

hvordan vi bedst gennemfører den grønne omstilling en regulering af området vil jo have den afledte effekt at den sundhedsskadelige luftforurening i for eksempel de større danske byer vil falde betragteligt derfor vil jeg gerne spørge ministeren hvordan arbejdet med reduktionstiltag i forhold til sod og partikelforurening står i danmark hvordan står det arbejde og hvilke tiltag

ministeren beskriver

i arktisk råd og det er vi naturligvis glade for ikke mindst er vi glade for at samarbejdet i dette regi kan foregå gnidningsfrit også med rusland til trods for de øvrige spændinger der måtte være i det forhold netop samarbejde mellem landene er

de store afstande og spredte bosteder gør at ulykker vil kræve fælles indsats

det også godt at vi har deltaget i øvelser der træner det beredskab på arctic circle konferencen talte jeg med en repræsentant for krydstogtoperatørerne jeg spurgte

specifikt til om risikoen for en katastrofe bekymrede operatørerne og parsejlads med afstand var en løsning operatørerne afviste totalt parsejlads af konkurrencemæssige årsager som hun sagde derfor har

jeg to konkrete ulykkesscenarier som jeg gerne vil høre hvordan vi i dag vil håndtere scenarie 1 et krydstogtskib sejler ind i en ubeboet grønlandsk fjord langt fra lufthavne måske i østgrønland

og går langsomt ned mens passagererne redder sig i land fra redningsbådene hvad sker der så vil de overleve

hvor langt væk redning er og også hvor beskeden hjælpen vil være

kun en udfordring i grønland men en udfordring i hele arktis i forlængelse heraf

spørge ministeren hvordan kontrollen med og beskyttelsen af nordøstpassagen foregår idet der nu er begyndende skibstrafik den vej også altså hvor stor en del af det ansvar

danmark idet ruten går gennem grønlandske farvande og hvilke regler gælder der for for at beskytte

og det gælder de mineralske ressourcer og det gælder de menneskelige og landskabsmæssige ressourcer i form af turisme

er det vigtigt at sikre at bestandene ikke bliver overfisket i de nyåbnede havområder derfor vil vi meget gerne bakke op om arbejdet for at sikre en aftale om forvaltningen af fiskebestandene i arktis men de levende ressourcer udgør mere end fisk og her bekymrer eus holdning til de levende arktiske ressourcer mig ikke mindst sæler og

den dominerende holdning i eu lader til at være at arktis skal være en form for frilandsmuseum hvor man ikke engang bæredygtigt må udnytte områdets dyr sælskindsforbuddet rammer for eksempel de grønlandske fangere og det grønlandske samfund selv om fangsten er bæredygtig og blåstemplet af wwf nu vil kommissionen så have ændret den internationale hvalfangstkommissionen

være en hvalfredningsorganisation også her foreslår man en undtagelse for oprindelige folk det gælder jo så det grønlandske folk men de skal kun have lov til at fange hvad de selv kan spise kommissionen har tidligere problematiseret at turister også vil kunne gå ind på en restaurant i grønland og spise hval i socialdemokratiet støtter vi op om grønlænderne og færingernes ret til bæredygtigt at høste af deres levende ressourcer vi håber derfor at regeringen vil sætte alle sejl til for at få sikret at det også vil være tilfældet i fremtiden vi har ikke

gode erfaringer med undtagelser i eu og skulle det vise sig umuligt at stoppe kommissionens tiltag

bør danmark insistere på at eu kompenserer grønland og færøerne for tabet helst i form af øgede investeringer i for eksempel

på det internationale samarbejde i arktis

et samarbejde mellem de arktiske kyststater usa canada norge rusland og kongeriget danmark for så vidt angår

arktis er et kæmpe og meget ressourcerigt område

grad endnu kan kalde uudforsket de nye muligheder som måtte ligge i arktis når ishavet stort set er uden is om sommeren gør at mange af verdens stormagter og økonomiske aktører synes at regionen pludselig er meget interessant

stor betydning for kyststaterne

flere ønsker at være aktører her når de nye muligheder kan skimtes i den nordlige horisont her snakker vi om muligheder inden for fiskeri transport turisme

og over havoverfladen og så videre der er tale om ekstremt store naturressourcer og store muligheder for gevinster

derfor skal danmark også fortsat bakke

hvor kyststaterne har bundet hinanden op på

meget hurtigt opstå vidtrækkende

samtale og folkeret er den bedste måde at løse disse konflikter

også gerne kvittere for at regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi prioriterer arktis

det agter regeringen at gøre

ved at afdække mulighederne for tilstrækkelige internationale investeringer samt

naturligt at regeringen vil gøre mest muligt for at

interesseret i udviklingen i arktis

at interessen for arktis ikke er til at tage fejl af over to tusind deltagere fra mere end halvtreds lande verden over og utallige interesseorganisationer

arktis

arktis er så stor når jeg tænker på de nye muligheder som måtte dukke

på samme tid en region med ekstreme vejrforhold og det slår mig at mange aktører som ønsker at komme ind i det arktiske faktisk slet ikke har forståelse for hvad drejer sig om blandt andet hører jeg

at krydstogtskibene

altid følges to og to de mener at det er et konkurrenceforvridende krav

sælge de her eksklusive ture til verdens top de kan så blive lidt dyrere her vil jeg bare sige til branchen at de slet ikke har forstået alvoren i de krav der bliver stillet skulle uheldet være ude med et krydstogtskib som enten støder på et isbjerg mister motorkraften sejler på et skær eller lignende

stille op med alle de her passagerer skal de sættes af på indlandsisen måske nogle tusinde kilometer fra

civilisationen på indlandsisen overlever de måske et par timer i det iskolde hav højst et par minutter det er ikke uden grund at der skal stilles store krav til alle aktører som har tanker om at operere i arktis krydstogtbranchen

i arktis også på andre områder skal vi stille store krav

at tage højde for de ekstreme forhold

løfter også en stor del af de andre beredskabsmæssige og praktiske opgaver

land og søopmåling fiskerikontrol miljøovervågning søfart

i december to tusind og seksten indgik vi en aftale med regeringen om at styrke forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning

for styrkelsen er nu kommet og viser at

opgaveløsning er styrket på mange områder gennem de senere år

det også er relevant yderligere at styrke overvågning kommando kontrol kommunikation operative

og styrke vores indsats på andre områder

forholdene omkring land og søkortlægning hvor der stadig er langt igen før vi er i mål på miljø og naturområdet skal der også lægges en stor indsats for at beskytte den arktiske natur senere i dag skal vi tage et skridt

i den eksklusive økonomiske zone ved grønland

sømil fra kysten og indtil to hundrede sømil

som en af de fem store aktører i arktis står vi her med store muligheder og

ansvar for at sikre at mennesker og natur kan gå hånd i hånd

er vores ansvar at sikre at det kun er aktører som vil arktis

vores ansvar at udviklingen i regionen også kommer mennesker i regionen til gode vi har en forpligtelse til at bruge alle de talerør vi kan finde for at sikre kongerigets interesser i arktis uanset om det gælder fiskeri storpolitik miljø energi råstoffer sundhed eller turisme

en forpligtelse til at sikre lov og orden i arktis vi skal sørge for at de der vil det gode i arktis har den nødvendige respekt for natur og mennesker

det må være vores og regeringens pejlemærke når vi navigerer i de fantastiske

som gælder hele verden rundt i den sammenhæng har det arktiske folk en

ret til bæredygtig fangst af deres levende ressourcer jeg ved også at det danske kongerige står ret så alene med hensyn til

forhandling om storhvalerne i forhold til de andre eu lande

at de oprindelige folk får lov til at drive deres

som jo er en del af

i den sammenhæng står det danske kongerige over for store udfordringer

vores tilgang til bæredygtig hvalfangst hvad mener danske kongerige skal gøre for at

være en del af eu og og pålægge

skulle give og der må man bare sige at der står dansk folkeparti

det ikke vigtigt at vi også diskuterer demokrati

hvordan kan et parti som df som jo er understøttende til regeringen

at snakke om at vi skal fjerne selvstyreloven

løsningsforslag end dem man eksempelvis har i danmark

færøerne eller i danmark så har vi det sådan at så må man til enhver tid tage vare

hvor i kongeriget

for selvstyret hvis der er ting som selvstyret ikke kan varetage

det kunne være en rigtig god idé at man måske ad nogle gange sagde var det nu ikke en god idé at få en hjælpende hånd fra

at dansk folkeparti var det eneste parti som stemte imod

er vigtigt at pointere at det er det grønlandske folk som skal høres også hvis

nu nævner ordføreren selv at der er en række områder

som man gerne ser at folketinget blander sig i i forhold til interne grønlandske anliggender blandt andet på socialområdet og på uddannelsesområdet

være på sin plads at man fokuserede på justitsområdet

det er vi selv skal gøre for at rette op på nogle af de områder som vi allerede i dag har et ansvar for frem for at fokusere på nogle af de andre områder kigger man på socialområdet og på uddannelsesområdet

at vi jo er nogle i grønland som kæmper for at sørge for at de her områder bliver løftet og tallene viser sådan set også at det går den rigtige vej nogle af os synes det går for langsomt men det er sådan set for at pointere at vi har en opgave i dag som vi ikke løfter

spørgetid og spurgt til hvordan og hvorledes vi opretholder

retssikkerheden ude i bygderne og det er rigtigt at der mangler

det synes jeg ikke man skal gøre yderligere så det her med at vi mangler byfogeder

mangler stillingsopslag men hvis ikke folk

uden rigsfællesskabet ville der være mindre højt til loftet i danmark efter min mening og det er jo ikke mindst arktis som binder rigsfællesskabet sammen

vi en stor spiller i det arktiske

større spiller når vi står sammen i norden tilsammen har norden verdens største handelsflåde og et bnp der

ruslands vi har ansvaret for et gigantisk område af jordkloden som får stigende betydning det område har været præget af fred og fordragelighed og sådan skal det blive ved med at være men det må ikke blive et militært tomrum som kan friste store naboer og andre som kan have interesse i området vi skal tage vare på vores del af arktis vi skal overvåge det og markere tydeligt

redegørelsen siger ikke så meget om nordisk samarbejde men der er dog et afsnit om to million kroner til kultur og miljø og turismeformål og der redegøres for nordisk ministerråds samarbejdsprogram om bæredygtig erhvervsudvikling miljø natur og klima samt uddannelse og kompetenceudvikling og et nyt samarbejdsprogram er på vej med

og partnerships med tråde til fns klimamål og større fokusering og som der står og jeg citerer mere politik i det nordiske

det indtryk at det politiske samarbejde mellem de nordiske lande

af fælles politiske indsatser

optræder de nordiske lande i fællesskab når det er muligt og når det er i vores interesse optræder vi som den store spiller vi er taler vi sammen og handler vi sammen for det må jo være det der menes når nordisk ministerråd har ønsket mere politik i det nordiske samarbejde det handler jo ikke om programmer det handler om fælles handling

det må også betyde mere fælles forsvarspolitik de andre nordiske lande er jo i fuld gang men danmark har hidtil trukket lidt på foden

også glædeligt at den norske og den danske forsvarsminister nu både taler og skriver sammen senest en udmærket fælles kronik

både der og i udenrigsministerens redegørelse nævnes det nordiske samarbejde i nordefco hvor der og jeg citerer kan indgås samarbejde om de særlige udfordringer som ekstrem kulde stiller personel og materiel over for og om udviklingen af arktisk vintertræning

det er betryggende at grønnedal genetableres som et strategisk logistisk støttepunkt og at forsvarsministeriets opgaveløsning i arktis på en række områder er styrket men der står jo også ærligt og redeligt i udenrigsministerens redegørelse og jeg citerer det er relevant yderligere at styrke overvågning kommando kontrol og kommunikation og operative indsatsenheder en styrkelse af disse områder vil være med til at styrke løsningen af flere opgaver på én og samme tid herunder suverænitetshævdelse eftersøgnings og redningstjeneste havmiljø og støtte til det civile samfund

i nuugaatsiaq er jo et frisk og tragisk eksempel på nødvendigheden af det sidste

det er nordiske stoltenbergrapport satte streg under ved at foreslå

og jeg vil gerne spørge udenrigsministeren om hvordan han ser på den nordiske dimension i alt det vi taler om her hvordan han ser på stoltenbergs forslag også om en ny forsvarskommission som man kan forstå de nordiske socialdemokrater har overtaget altså forslaget samarbejdsprogrammer er der imponerende mange af det er rigtig godt ligesom det er godt når rusland inddrages jo mere konkret samarbejde med rusland om fælles udfordringer og jo mere dialog jo bedre det kan kun fremme freden og tilliden hvis vi vel at mærke samtidig varetager

for kontinentalsoklens grænser clcs det drejer sig om

nordpolen

jeg vil også fremhæve den nye bindende aftale mellem de otte arktiske stater om styrket forskningssamarbejde i og om arktis og om arktisk universitet og den store internationale konference arctic

i island med deltagelse af den danske samarbejds og fiskeriminister men lad os ikke glemme at arktis først og fremmest rummer et hjemland for folkeslag som naturligvis har krav på at bestemme i deres egne lande og områder og krav på at blive hørt når deres interesser trædes for nær som det for eksempel har været tilfældet med sælfangsten jeg glemmer ikke da jeg i nitten halvfemserne

conference i nordcanada og da jeg sidste vinter som kulturminister var med til arctic winter games sammen med kronprinsen

stolte og selvbevidste kulturer

stolt af rigsfællesskabet når man deltager i den slags begivenheder de grønlandske deltagere var og er klart førende blandt de mange folkeslag det er min opfattelse at vi har haft langt mere gavn end skade af det skæbnefællesskab som blev vores for to hundrede år siden da danmark og norge blev tvunget til skilsmisse det er ikke kun historien og familiebåndene der binder os sammen det er også arktis og de udfordringer og muligheder som ligger i dette kæmpeområde

om vores fælles indsats i det arktiske område som baserer sig på bæredygtighed hvad angår miljø

monitorering af fauna og flora og sikkerhed både til lands og til havs

at udenrigsministerens arktiske redegørelse

af den største af sin art i danske kongerige hvad er venstres holdning til det

og velforberedt strategi for hvornår vi gør hvad

det altafgørende er jo at vi holder vores store nabo rusland på forhandlingssporet og jeg tror at det er det alle bestræbelser går ud på

muligheden for at vi selv om russerne i dag

man skal være realistisk og en atomvåbenfri zone skal være

bredt og jeg tror ikke at man løser noget ved at sige atomvåbenfri zone altså

er nogen skade til at sige til russerne ja vi vil gerne have en dialog med jer og vi vil

gerne have at i ikke har atomvåben i det område mig bekendt er der ikke har atomvåben jeg tror ikke længere har atomvåben i thule det var vist en fejlstrategi på et tidligere tidspunkt i historien derfor er det vel vigtigt at man tager de spørgsmål ind

at være realistisk men også at være visionær hvis man skal have lavet nogle forandringer

skal være nærværende i arktis

nogen der krænker suveræniteten det er det vigtigste og så skal vi forhandle alt hvad vi kan

indgår naturligvis også atomvåben og der kan

i tvivl om at eftersom hverken kongeriget eller de nordiske lande har atomvåben

ville vi da meget gerne se at der heller ikke blev sejlet med russiske atomvåben i arktis det siger jo næsten sig selv men den opfattelse og den erklæring løser jo ikke noget i sig selv det var bare det jeg prøvede at

ministeransatte jeg vil opfordre ministeren til at være en smule mere visionær i udarbejdelsen af

oplistning af planer og den slags

også vigtigt men jeg tvivler på at ret mange uden for den her sal når igennem hele redegørelsen jeg

der er meget mere tilgængelig især med de fire bilag med oplistning af konkrete initiativer som man ønsker at tage i fremtiden det er meget overskueligt og det kunne måske gøre at andre end dem der

det vi gør gør vi for de mennesker der lever i arktis der er ufattelig mange økonomiske interesser der er ufattelig mange militære interesser og sikkerhedsmæssige interesser i arktis

for os altid være et spørgsmål om hvordan de mennesker der lever i arktis

et godt og bæredygtigt liv vi skal respektere retten til selvbestemmelse og hensynet til oprindelige folk for det andet vi vil altid tage udgangspunkt i at de aktiviteter vi sætter i gang i arktis skal se på bæredygtige principper og under optimalt hensyn til den meget følsomme natur der står over for forandring på grund af klimaændringerne arktis er mere udsat for klimaændringer end resten af kloden

vigtigt at vi fastholder aftalen fra ilulissat i to tusind og otte om at alle uenigheder om arktis skal løses på baggrund af folkeretten og at afspænding er et mål når vi kigger på de mange internationale organisationer der interesserer sig for arktis er det vigtigt

hvor det overhovedet er muligt uden danmarks samarbejde med grønland og færøerne i rigsfællesskabet ville danmark ikke have nogen særlig indflydelse eller placering i arktisdebatten det skal vi huske det

ordførertale det er jo ikke danmark der kan spille med musklerne det er jo sådan set især grønland men også færøerne jeg deltog

for et par uger siden i den store internationale konference om arktis der hedder arctic circle i island to tusind mennesker var mødt frem

og mange af dem rigtig mange

kommercielle interesser det overraskede mig at der var så mange der havde så mange økonomiske og kommercielle

interesser i at placere sig for at kunne tjene penge på de nye muligheder meget færre

organisationer som arbejder for miljøhensyn og hensyn til oprindelige folk det er en skævhed som

ændre hvis arctic circle skal have en balanceret tilgang til de problemer der er i området javel jeg ved godt at der var diskussion om oprindelige folk og jeg ved godt at der var diskussion om klima og miljø men de fyldte ikke ret meget i de store firmaer der kan sælge tankskibe og de store firmaer der kan lave rejser og så videre det er vigtigt at vi har fokus på det og det må regeringen jo også rette op på i samarbejdet sådan at vi har den overordnede vinkel at det er mennesker og klimaet der er det vigtigste og så må profitten og markedet træde i baggrunden atomvåbenfrit arktis

en fin talemåde men hvis et skib og to helikoptere fra det danske forsvar skal sikre de grønlandske grænser hvis reelt der

så er det da mere et symbolsk tiltag vi har jeg ser nu mere forsvarets opgave som deltagelse i search and rescue i overvågning og i sikring af dem der er

være et strategisk mål for rigsfællesskabet i vores indsats

internationale samarbejde lige nu er det især russerne som er militært til stede i arktis men også med isbrydere og store skibstransporter usas nye præsident kan ikke rigtig finde ud af hvad han vil med arktis den ene dag siger han at han vil bygge

isbryder så man også kan bidrage med

der sejler gods den næste dag siger

vil alligevel og det vil sige er ingen der rigtig ved hvad

har usa ingen arktisstrategi

det er vigtigt at danmark deltager aktivt i forskningen om arktis

redegørelsen ikke mindst om hvordan vi sikrer befolkningernes bæredygtige

levemuligheder og et optimalt hensyn til natur og ikke mindst havene og jeg mener også at vi er nødt til at deltage meget aktivt i forskningen om hvordan vi sikrer en miljømæssig forsvarlig transport

er jo næsten umuligt at rydde op hvis man får en olieforurening i

der er en meget meget større risiko netop der så over til pituffik usa er naturligvis til stede i pituffik thulebasen fordi det er aftalen at de har ret til en aftale som jeg synes bliver mere og mere betænkelig erfaringerne er nemlig ikke særlig positive nu har usa hjemtaget serviceaftalen for thulebasen så der ikke længere er et dansk grønlandsk firma som står for den civile service det gjorde de via et skuffeselskab i københavn som nu har givet opgaven videre til et rent amerikansk selskab i strid med de aftaler der lå jeg ved ikke hvad ministeren har tænkt sig at gøre ved

og tab af skatteindtægter hvad gør vi ved det skal amerikanerne betale leje

eller hvordan skal vi løse de problemer ja svaret blæser i vinden usa har også taget sejlads af gods til basen hjem det blev tidligere udført af det grønlandske royal arctic

er dyrere for amerikanerne der må altså være en politisk interesse i

usa har også indtil nu nægtet at rydde op på de gamle militærbaser i grønland værst ser det ud på camp century hvor tusindvis af tønder med radioaktivt affald er gravet ned i indlandsisen og der er specialister som siger at vi skal være meget opmærksomme på at der i løbet af de kommende år og årtier kan ske det at isen smelter og

miljøfarlige affald dermed siver ud

opgraderer usa basens radar sandsynligvis for at den så skal indgå i et nyt missilskjold

sidste med radaren er tilsyneladende gennemført uden at rådføre sig hverken med danmark eller grønland om det hensigtsmæssige i

i strid med den aftale vi har med grønlænderne

det virker ganske påfaldende at danmark og grønland måske har skudt sig selv i foden i det her tilfælde ved at have sat samarbejdet med usa om basen i de to komiteer som hedder joint committee og permanent committee der blev oprettet i forbindelse med igalikuaftalen

sat i stå

et samarbejde i en situation hvor vi altså grønland

danmark jo er dem der har den største interesse i at have en optimal dialog om de her store problemer vi har med usa i grønland de mange berøringsflader burde være baggrund for endnu mere intens dialog så vi bruger alle kontaktmuligheder i en situation hvor vi skal have løst problemerne

så er der sikkerhed til søs som er blevet nævnt

vil jeg slutte af med klima og energiområdet

vil opfordre til at vi bruger fns sytten verdensmål som overligger hver gang vi diskuterer

han kunne kontakte færøerne og grønland og spørge hvordan

de vurderer at udviklingen har været og så kunne man få

fire bilag fire ret spændende bilag

migration ustabilitet terrorisme og tre tre andre emner det opfatter jeg også lidt som

at pege på de konkrete handlinger man vil sætte i gang i den kommende periode for

regeringens ideer om hvad der skal ske i

to tusind og atten som sikkerhedsredegørelsen lægger op til det synes jeg kunne være rigtig spændende og det er derfor jeg opfordrer til at man prøver at finde

spændende form måske kunne

vi har i forhold til arktis nu er det sådan at udenrigsministeren i samarbejde med grønland og danmark har indkaldt til en high level

med forskellige parter både grønland færøerne og danmark

er vi kan gøre for at fremme fns verdensmål det synes jeg er et rigtig godt eksempel på hvordan

er det jo en sag som har fyldt rigtig meget udenrigspolitisk

og i forhold til til grønlandske forhold en sag som jo faktisk er på samme højde

sådan set eus grønlandsinstrument og grønlandsinstrumentet er

side er at fokus kunne være på forskning hvordan kunne man samarbejde om for eksempel klimaforskning men også om

jeg kunne godt tænke mig at høre

hvilke tiltag regeringen

for at varetage grønlandske interesser i den partnerskabsaftale som der er mellem eu og grønland også fremadrettet

sige at hov der er nogle konkrete planer det er ikke bare det at vi sidder i nogle komiteer og

en række specialister fra danmark som sagde hvad kan vi gøre og der viser det sig at vi har en kæmpe kapacitet på forskningsområdet som heldigvis i forvejen indgår

canada og andre steder og selvfølgelig skal vi styrke det jo mere vi kan styrke det des bedre

nogle helt selvstændige institutter ikke kun her men for eksempel i

grønland eller i færøerne eller i island for den sags skyld for island er jo også væsentlig med på det her område

deres helt specielle interesser i det her så jeg kan se mange muligheder for at man meget konkret laver klynger af forskere som arbejder sammen og udbygger det arbejde med er i forvejen på tværs af grænserne

fn konventionen om oprindelige folks rettigheder trådte i kraft og samtidig ved vi også at der er en række ilo konventioner som

berører det her spørgsmål

nogle rettigheder til oprindelige folk hvad kunne man gøre for at fremme rettighederne

samarbejde jeg var så heldig på

og der fik vi en rigtig rigtig god diskussion bagefter netop om

her ting og netop om konventionen hvor der fra mange sider blev sagt at vi er nødt til at benytte ti årsjubilæet

til at sige hvordan vi kan tage nye skridt videre også sådan at det i alle arktiske

et af de større partier i folketinget siger det det er sandsynligvis fordi han mener det det er en betingelse betingelse for at udvikle et samfund at man bygger demokrati op og bygger principperne på et demokrati ellers er vi jo tilbage i en kolonitid hvor der er nogle der hen over hovedet på folk siger sådan og sådan skal det være og vi har jo ikke forbandet gode erfaringer med danmarks ageren i grønland jeg vil gerne minde om at vi faktisk tvangsflyttede børn i det forrige århundrede i en illusion om at vi kunne tage grønlændere til danmark og lave dem til elitemennesker som så

tilbage og lede landet det endte i en katastrofe for de mennesker og jeg vil gerne bede dansk folkeparti og søren espersen om

om ikke det er demokrati som er basis for enhver udvikling demokrati og dialog

bevare en mulighed for at overleve som selvstændige folk derfor er det basis

været danmarks princip at man

skridt som man i fællesskab med færøerne og

indføre selvstændighed hvis de to lande

for redegørelsen om samarbejdet i arktis

hvis der er noget der står klart efter den meget grundige gennemgang af forholdene i den arktiske region så er det jo at de bliver mere og mere komplekse for det første er der

hvor interesserne spiller op mod hinanden og den interessekamp bliver mere og mere markant for det andet er der også nogle fælles interesser som bliver mere og mere påtrængende og det jeg tænker på

er selvfølgelig de klimaforandringer som man mærker tydeligere i arktis end man mærker dem nogen andre steder i verden det er nogle internationale udfordringer som ikke kun kan løses af de fem arktiske nationer

skal løses bredt internationalt vi har jo for længst indset at det er svært at se hvad en enkelt nationalstat kan gøre men med et mindre antal stater er det måske også svært og derfor er det jo positivt at man arbejder aktivt

at gennemføre parisaftalen det viser jo alt om hvor meget gavn man har af at løse internationale problemer internationalt

temperaturerne stiger er ikke kun en udfordring det er

muligheder sejlruter bliver farbare gennem længere perioder af sommeren og sejltiden bliver skåret ned på sejlads mellem asiatiske og vestlige destinationer det skaber selvfølgelig

miljø og sikkerhed som som det allerede har været nævnt og derfor glæder jeg mig selvfølgelig også over den grundige gennemgang der er af de øvelser og det beredskab der finder sted

lettere adgang til råstoffer og der bliver lettere sejlbarhed så fører det til vækst og fremgang det fører til samhandel og det er jo selvfølgelig til gavn for befolkningerne rundtomkring men potentialet for konflikt vokser også og det stiller store krav til både samarbejdet i regionen og

når der også er større aktører som gør krav på kontinentalsoklen som retsligt hører til under rigsfællesskabet vi ved jo ikke

hvordan det kommer til at gå for vi har ikke set de sidste submissioner men vi kommer

afgørelser der vil komme om kontinentalsoklen

kun klimaspørgsmålet og store geopolitiske spørgsmål alt sammen det er det selvfølgelig også men der er også en lang række andre udfordringer der er

de oprindelige befolkninger oplever på tværs af grænserne der er økonomiske og sociale udfordringer der ikke er unikke

og derfor noterer jeg mig selvfølgelig med glæde at der finder et samarbejde sted

for eksempel har gjort sig i usa og canada så man bedst muligt kan tage hånd om udfordringerne

der bliver gjort bemærkninger om arbejdet med fns verdensmål det bliver selvfølgelig meget spændende

konkret vil arbejde med dem men det er synes jeg et kæmpestort fremskridt i det hele taget at vi har fået verdensmålene og at vi har fået det forpligtende arbejde jeg var en af dem der var delegeret til fns generalforsamling og jeg kan se at det er noget der bliver taget meget meget alvorligt i hele verden og derfor selvfølgelig også i det arktiske område da jeg også er forskningsordfører

om det forskningssamarbejde der finder sted og som bliver styrket men

det arktiske samarbejde er altså vigtigere end det nogen sinde har været

der bliver stillet meget meget store krav til internationale løsninger jeg synes også at det bliver vist i den meget grundige redegørelse hvordan man bredt arbejder med det og derfor vil jeg endnu en gang sige tak til udenrigsministeren for

er jo netop lavet nogle internationale aftaler om at al konflikt

al den stund at

få kyststater der reelt har områder der så mener jeg at det ville være farligt at vej at sige at militæret skal være til stede jeg mener at vi skal arbejde for en afmilitarisering

gøre noget andet end vi plejer

af suverænitet osv som jeg har været inde på spiller

for eksempel søværnets skibe jo en vis

rolle og det er såmænd bare den rolle som

civile katastrofer eller andre katastrofer for eksempel

naturkatastrofer oppe i området forestiller liberal alliance sig at de overhovedet skal kunne spille en militær rolle

meget vigtigt for os at pointere at at danmark står ret så alene i forhold til sine kollegaer i eu hvad angår bæredygtig fangst

hvordan vi skal tackle den problemstilling

forskning og analyse således at

det understreges at det er bæredygtigt

interessepartnere hvis vi ser os lidt omkring i det arktiske område for

for eksempel norge som selvfølgelig ikke er et eu land men

også er meget kritisk over for sådan en meget

fremfærd fra eus side så der er nok nogle alliancepartnere vi

at temperaturen i arktis stiger

i kongeriget danmarks strategi for arktis

indtil to tusind og tyve og den fokus på klimaforandringer og bæredygtig udvikling

håber vi naturligvis i alternativet kommer til at få en endnu mere markant position i danmarks indsats for et styrket internationalt samarbejde om arktis end den

vi håber da også at klimaforandringernes konsekvenser kommer til at fylde mere i regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

udtalte fokus på økonomi og erhvervsudvikling som regeringen lægger op til men at disse udfordringer i forhold til klima og miljø i højere grad vil blive set som et samlet kompleks af udfordringer for det arktiske område heldigvis ser det også ud til at være tilfældet i de fleste af de fora hvor kongeriget danmark deltager i samarbejdet i arktis

har en bæredygtig udvikling under overskrifterne

og i det nye program partnerskab for arktis får fns sytten bæredygtige verdensmål en central rolle vi er også glade for at læse at

en væsentlig del af midlerne i det kommende program stadig vil blive fordelt til projekter i programmets åbne ansøgningsrunde for den fokus på bottomup

er i vores perspektiv afgørende for at der fastholdes en stærk tanke om demokratisk bæredygtighed der respekterer folk og organisationers arbejde i arktis

for at opretholde sådan en stærk demokratisk stemme og en gensidig respekt

både at fastholde et tæt samarbejde og en tæt kommunikation

når der bliver indgået aftaler med andre arktiske lande og aktører altså at vi ikke kun gør det når vi er nødt til det men at vi ser det som et grundlæggende grundlæggende vilkår at vi skal inddrage de folk

både den hurtigere temperaturstigningshastighed og reduceringen af havisens og indlandsisens tykkelse den øgede fokus på sodforurening og forureningen med organiske miljøgifte tungmetaller og radioaktivitet er områder som blandt andet danmarks prioritering af forskning i og omkring det arktiske område gør det muligt for os at adressere internationalt og den retning som forskningen viser er desværre tydelig på både klima og miljøområdet hvor forskningen både beskriver de voldsomme effekter af flere typer forurening hvor lang tid fortidens forurening er om at forsvinde og hvor hurtigt klimaforandringernes effekt bliver tydelig i arktis derfor mener vi også at det er betimeligt at påpege over for alle aktører i det arktiske samarbejde at den ret som de arktiske samfund jo netop har

at udvikle sig i overensstemmelse med egne behov og interesser absolut ikke kun handler om økonomi og erhvervsudvikling

i allerhøjeste grad også er i disse samfunds eget behov og interesse med en opdateret og stærk klima og miljøpolitik det er også nævnt at klimaforandringerne kan åbne for mulighed for blandt andet fremtidigt fiskeri og skibstrafik og mens man naturligvis ikke skal være bleg for at gribe de mulige positive effekter af en sørgelig udvikling

vil vi i alternativet igen opfordre til at kongeriget

danmarks indgangsvinkel til forhandlingerne om mulige kommende aftaler bliver at sikre en stærk bæredygtighedsfokuseret regulering af et muligt fremtidigt fiskeri i det arktiske ocean på sundhedsområdet kan vi læse at der er indgået gode samarbejdsaftaler med blandt andet island og vi håber at der i det arktiske samarbejde bliver endnu større fokus på det forebyggende arbejde og på de sociale problemers betydning for sundheden de direkte sociale tiltag er ikke i fokus i den her redegørelse men vi håber i alternativet at der også bliver et tættere samarbejde om sociale spørgsmål i de arktiske samarbejdsfora kongeriget danmark har været og er en kernespiller i de arktiske forskningssamarbejder

og åbenhed i uddannelse og forskning også var på programmet ved arctic circle så det hele ikke handlede om profitmaksimering som herre christian juhl

tidligere i oktober jo bedre adgang der er internationalt til de gode forskningsresultater der kommer i det arktiske samarbejde jo mere jo mere videnskabelig fokus vil der komme på resultaterne af forskningen desværre er det ikke til at læse ud af redegørelsen at der er nogen stor fokus på uddannelsesdelen bortset fra at det er en af det finske formandskab for arktisk

men måske ministeren kunne uddybe hvordan uddannelsesområdet vil blive prioriteret

vi håber også meget at regeringen i forbindelse med den fortsatte fokus på uddannelse og forskning i arktis vil følge op på anbefalingerne

space rapport om satellitter og droner i arktis som både et positivt bidrag til rigsfællesskabets opgaveløsning og også som en mulig driver for vækst og værdiskabelse måske kunne en større fokus på disse nye teknologier hjælpe med at gennemføre miljøundersøgelser og måske også kortlægninger langt hurtigere og billigere end i dag og det kunne det jo godt lyde til at der var brug for så der er mange positive samarbejdstakter på mange fronter i det arktiske men på en mørk baggrund af voldsomme effekter af klimaforandringerne som vi håber

arktis både klimamæssigt sikkerhedspolitisk økonomisk og forskningsmæssigt får stadig større betydning både for rigsfællesskabet og for alle aktører uden for det geografiske område arktis fra radikal side har vi tre sigtelinjer i vores arktiske arktiske vision vi ønsker et tæt og offensivt samarbejde med grønland

om kongerigets strategi for at komme både udfordringer og potentialer i arktis i møde vi ønsker at kongeriget danmark som den eneste nation i verden der er medlem af både arctic

både når det handler om mennesker miljø økonomi og klima vi ønsker at danmark

råd udgør en offensiv og drivende kraft i udviklingen forvaltningen og reguleringen af det arktiske område af alle disse grunde ærgrer det også radikale venstre at regeringen på en række områder ikke har prioriteret arktis tilstrækkelig højt her tænkes på opmålingen af søkort der jo blev sat sørgeligt tilbage da regeringen insisterede på at flytte opgaven men ikke formåede at få medarbejderne med der tænkes på regeringens forsvarspolitiske udspil hvor der ikke er lagt op til yderligere midler til arktis ud over dem som vi i enighed allerede har afsat her vil vi fra radikal side arbejde for også at skaffe yderligere midler til at få inddraget især det grønlandske samfund og grønlænderne mere i det civile beredskab i grønland

gerne en styrkelse af arktisk kommando med så stor grønlandsk grønlandsk deltagelse som muligt på andre står det os ikke helt klart hvad regeringen egentlig arbejder for så her håber vi at ministeren har mulighed for at besvare nogle spørgsmål og da ordføreren jo ikke kunne være her i dag

vil det være fint for os hvis det bliver skriftligt jeg vil dog lige læse spørgsmålene op

om maritimt samarbejde i arktis der blev nedsat under amerikansk formandskab og kan ses i kontekst af de seneste års mange drøftelser om miljøbeskyttelse af hele eller dele af arktis og det arktiske havmiljø fokus for drøftelserne er hvorledes koordineringen af

det marine samarbejde styrkes og den konkrete udmøntning

den skal forsvares med analyser og yderligere engagement i det arktiske område for at gøre vores krav

radikale venstres bud på hvordan vi kan gøre kravet stærkere hvis der ikke afsættes flere midler

strategi for forskning og uddannelse

at sætte nogle klare rammer for det fremtidige samarbejde i arktis er nogle af de konkrete eksempler på et øget fokus på arktis i regeringens for nylig lancerede udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi er arktis også udvalgt som et af de fem udenrigspolitiske temaer for to tusind og sytten

her i folketinget er der på inuit ataqatigiits initiativ blevet nedsat en arktisk arbejdsgruppe ønsker vi at påvirke den internationale arktiske dagsorden kræver det at vi er proaktive og at vi samarbejder samarbejde kræver en tæt koordination og en respekt for de gældende aftaler de seneste ti år har vi på tværs af rigsfællesskabet underskrevet en lang række aftaler erklæringer og love som skal sikre et ligeværdigt samarbejde hvad angår udenrigs og sikkerhedspolitikken igalikuaftalen itilleqaftalen fuldmagtsordningen og selvstyreloven har alle til formål at sikre et langt mere ligeværdigt samarbejde i forhold til internationale og udenrigspolitiske forhold på trods af disse ellers meget klare retningslinjer

oplever vi dog stadig at grønland ikke altid bliver inddraget i sager som vedrører grønland og arktis og særlig på forsvarsområdet så

en mere ligeværdig inddragelse hvad angår beslutninger om fremtidens forsvar i arktis også i arktisk råd er det vigtigt at huske på at selvstyret i kraft af fuldmagtsordningen og den efterfølgende selvstyrelov

ret til at repræsentere grønland internationalt på hjemtagne sagsområder jeg er derfor også glad for at statsministeren på rigsmødet inden sommerferien bebudede en evaluering af fuldmagtsordningen

arctic circle som allerede er blevet nævnt et par gange

her i dag har igennem de sidste fem år vokset sig større større

til at være den største arktiske konference arktis og grønland bliver nævnt næsten hver anden sætning på konferencen og i år deltog for første gang en dansk minister sammen med fyrre repræsentanter for grønland blandt blandt to tusind deltagere fra halvtreds lande i forbindelse med arctic circle konferencen

mødtes jeg ligeledes med arktiske parlamentarikere på island i komiteen for arktiske parlamentarikere som repræsentant for det samlede folketing i den arktiske komité

fandt jeg det særlig interessant at rusland har valgt at investere et større milliardbeløb

usa og canada det er interessant både for grønland og for rigsfællesskabet da vi bør se på om der

meldte en kinesisk repræsentant også ud at kina

en forskningsstation i grønland som skal styrke forskningen i arktis tendensen til øget international forskning i grønland byder vi velkommen men forskningen skal understøtte

og gavne det grønlandske samfund og den nye viden skal forankres lokalt hos inuit ataqatigiit mener vi at en styrkelse og en større koordinering af forskningen i grønland er med til at styrke hele samfundet vi har allerede rigtig meget viden i det grønlandske samfund

koblingen mellem forskningsinstitutioner samfundet og virksomheder skal styrkes i langt højere grad forskningen om arktis skal nemlig gavne i arktis en etablering af

arktisk forskningshub i grønland vil være med til at styrke

vidensniveauet og ideelt set vil

mellem forskning og innovation og erhvervsliv

uddannelsesniveauet i grønland har været stigende i de sidste mange år

inuit ataqatigiit mener vi at uddannelse sammen med erhvervsudvikling er afgørende for et stærkt og økonomisk bæredygtigt samfund vi så gerne at der var flere der fik sig en uddannelse og vi ser gerne at der i fremtiden sker en større stigning i uddannelsesniveauet forskningen er vokset støt igennem årene i grønland vi har flere og flere med en phd baggrund

det formidlet videre så vil så vil det kunne være med til at gøre os klogere

på mulige løsninger og det vil give os redskaber til at udnytte

andre universiteter rundt omkring i verden og særlig i arktis

eu har også igennem de sidste par år vist interesse for arktis blandt andet har

observatørstatus i arktisk råd og for kort tid siden blev eus grønlandsinstrument midtvejsevalueret instrumentet er med til at sikre to hundrede og halvtreds million kroner årligt

er det endnu stærkere folkeskoler som kan give vores børn den rette uddannelsesmæssige start

og tyve udløber eus grønlandsinstrument og det er oplagt at fortsættelsen af grønlandsinstrumentet fokuserer på et samarbejde med blandt andet eu om at styrke forskningen i grønland og etablere et arktisk forskningshub i grønland det kræver en koordineret indsats mellem regeringen og naalakkersuisut som bør styrkes allerede nu ikke mindst når man ser det i lyset af brexit som får konsekvenser både for eu men også for de såkaldte

trækkes ud af eu med brexit

fns verdensmål skal være med til at skabe en bedre verden og fns verdensmål gælder også for arktis regeringen har formuleret en handlingsplan for danmarks bidrag til fns verdensmål

etableret en investeringsfond en sdg fond som er målrettet de sytten bæredygtige udviklingsmål med hensyn til mål nummer seksten om

har danmark også en lang række forpligtigelser hvad angår et løft af justitsområdet i grønland

fns verdensmål handler også om klimaet og de menneskeskabte forandringer som vi har påført klimaet fra inuit ataqatigiits

skal bidrage til at mindske klimaets negative påvirkninger i arktis forskningen viser at selv om vi lever op til parisaftalen

vil klimaforandringerne fortsat have konsekvenser frem til

og halvtreds det er skræmmende i en verden hvor selv en stormagt som usa fornægter klimaforandringerne men samtidig er historisk ramt af naturkatastrofer temperaturen i arktis stiger med dobbelt hastighed i forhold til resten af verden

af indlandsisen er medvirkende til at skabe syv procent af den samlede havstigning

i verden omvendt kan man også sige at

ende af verden også påvirker

os i grønland og i arktis globale udfordringer kræver af

globalt og i solidaritet klimatilpasning handler

og tilpasse sig til det klima som der er det handler også om at forudse hvad hvad for nogle ændringer der er i

har blandt andet lavet en lang række rapporter også i grønland som forudser udviklingen i klimaet frem til

en hundrede samtidig

at der er behov for et øget alarmberedskab i grønland vi så en naturkatastrofe i nordgrønland tidligere på året og det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at sikre både et bedre beredskab

bedre alarmberedskab

det første forsvarspolitiske udspil med ti konkrete mål for et mere sikkert arktis desværre ser vi at arktis fylder rimelig lidt i regeringens nye forsvarspolitiske udspil og stod det til os så så vi gerne at man skruede markant op for

inddragelse af den grønlandske befolkning

til beredskabet og forsvarets opgaveløsning helt konkret foreslår vi at forsvaret opretter en civil forsvarsuddannelse i grønland

på den måde kunne man også være med til at styrke frivilligheden i tæt dialog med de grønlandske myndigheder

med

sikre en større mobilitet i arktis

i forhold til studerende men også i forhold til forskere hvordan kan vi sikre at forskere fra arktiske universiteter i

være med til at undervise nogle af de grønlandske studerende og omvendt hvordan kan vi få grønlandske studerende ud andre steder i arktis

i arktis vi ser jo heldigvis at den diplomatiske indsats

både fra grønlands side men også fra danmarks side

inuit ataqatigiit er på de civile opgaver der er en lang række samfundsopgaver man løser allerede i dag

der sørger for at der kan komme forsyninger ind til en bygd

som i dag på mange måder er udfordret på grund af globaliseringen og indflydelse udefra aldrig har der været så meget internationalt fokus på arktis som der er nu aldrig har grønland været vigtigere for omverdenen og aldrig har grønland været vigtigere for danmark alverdens lande udformer deres arktiske politikker og mange lande både store som små ønsker at få observatørstatus i arktisk råd alverdens lande ønsker at tage del i den arktiske verden og den arktiske debat arktis er et hot topic og vi står midt i

har været meget vigtigt for mig et sted hvor vi hjemtager sagsområder og laver vores egne love der er tilpasset os og det er det bedste der er sket i nyere tid

er at få lov til at sætte præg på den kommende generations politiske kurs mod uafhængighed en tid

egne udfordringer lavet vores egne fejl og også lavet vores egen succeser vi har sat vores mål

og vi bevæger os i et nyt terræn hvor ingen tidligere har været et grønland som folket selv skaber og fører ja vi står med vores

problemer og kæmper med dem og vi skaber vores egne succeser og vi står sammen om dem grønland udgør tyve procent af arktis grønland er på alles læber den internationale arena taler om grønland og det nye arktis som er ved at åbne sig for verden den internationale klimaforskning taler om grønland på grund af indlandsisens afsmeltning de internationale selskaber taler om grønland på grund af de mulige investeringer og råstoffer den internationale handelsarena taler om grønland på grund af de nye sejlruter der kommer når nordpolen er isfri om sommeren arktis står over for store udfordringer hvad angår klimaforandringer men helt sikkert står det også over for store udfordringer hvad angår de nye muligheder det bringer med sig

hvori kyststaterne blev enige om at de uenigheder der måtte opstå i arktis skulle løses på baggrund af folkeretten

for fastholdelse af arktis som et lavspændingsområde arktisk råd er det centrale forum for arktiske forhold miljøbeskyttelse klima sundhed maritimt samarbejde og bæredygtig

fokusemnerne i de otte arktiske stater

tæt dialog med repræsentanter for regionens oprindelige folk

arktisk råd blev etableret tilbage i nitten seks og halvfems i ottawa det næste finske formandskab som varetager perioden to tusind og sytten

to tusind og nitten bliver året hvor der vil foreligge en langsigtet strategisk plan for arbejdet i arktisk råd

inuit har en stærk stemme i vores fælles approach under arktisk råd

i form af organisationer og og på ministerplan grønlands meget aktive og ambitiøse arbejde under inuit circumpolar councel har med årene været med til at sætte dagsordenen på de prioriteringer som arktisk råd

har beskæftiget sig med fns erklæring om oprindelige folk som grønland meget aktivt bidrog til resulterede i et slutdokument ved verdenskonferencen oprindelige folk tilbage i to tusind og fjorten eus rettighedsbaserede tilgang til udviklingen bør være det vigtigste redskab i eus optræden udadtil for at integrere støtte til oprindelige folk i eus gennemførelse af

og tredive dagsordenen for bæredygtig udvikling måtte denne også være gældende for fælles forståelse under kommende

hvalkvoteforhandlinger hvor kongeriget i dag står anderledes i forhold til resten af eu landene fns verdensmål sdgerne er et område hvor

at redefinere deres tilgang til vores fælles forskning samt uddannelse i bæredygtig udvikling med de nye muligheder i arktis

det er vigtigt at kongeriget danmark til enhver tid har den fornødne forskning og

der kan understøtte submissionen ilulissaterklæringen er et vigtigt instrument i dette forløb hvor der på vegne af kongeriget bør lægges vægt på dialog og direkte forhandlinger mellem samtlige relevante stater herunder rusland det gælder både i tekniske geofaglige spørgsmål samt i forhold til spørgsmål vedrørende afgrænsning af overlappende sokkelkrav vores fælles indsats kommer til at have stor økonomisk og geopolitisk betydning for generationerne fremover den arktiske redegørelse fremhæver fremhæver

kommer til at stå over for amerikanernes tilstedeværelse i grønland og ikke mindst den enorme miljøforurening som deres tilstedeværelse har ført med sig bliver ikke nævnt med et ord i udenrigsministerens redegørelse om arktis en redegørelse der ellers baserer sig på værdierne bæredygtighed arktismonitorering miljøbekæmpelse samt sundhed det giver anledning til undren er camp century ikke vigtig nok til at have med i arktisredegørelsen den værste forurening i den arktiske del af kongeriget i historien

til danmark for at gøre regeringen opmærksom på den enorme miljøforurening amerikanerne har efterladt i grønland desværre uden særlig stor interesse fra dansk side den tidligere naalakkersuisoq for udenrigsanliggender vittus qujaukitsoq sendte en klage til fn hvor han klagede

en klage der i henhold til fn ikke bare kan tilbagekaldes den skal igennem systemet og der skal træffes en konklusion

den danske regering villig til at finde en løsning for at få afdækket forureningen samt afsat midler til oprydning

camp century er bare et af de mange områder i grønland hvor amerikanerne har efterladt sig en betydelig miljøskade miljø og fødevareministeren besøgte ikateq i østgrønland sidste år og så en efterladt base med meget miljøfarligt materiale der bare

lov til at ligge og flyde siden nitten syv og fyrre brændstof asbest tungmetaller og ifølge visse amerikanske kilder også udetoneret sprængstof dengang sagde ministeren grønland skal ikke være verdens skraldespand men tingene ligger der endnu problemstillingen får heldigvis større og større international opmærksomhed til vores fordel

grønland mistede servicekontrakten for thule air base grønlands gavn af amerikanernes tilstedeværelse kan ligge på et meget lille sted jeg så gerne en relation mellem danmark og grønland baseret på de unikke fællesskaber vi har

det fortjener rigsfællesskabet alt andet er uacceptabelt vores arktiske verden er meget sårbar vi har fra rigsfællesskabets side en stemme i arktisk råd jeg ser en potentiel konflikt i forhold til at vi blot taler med en stemme i arktisk råd hvis spørgsmål om manglende interesse i at sikre oprydning af de nuværende og tidligere amerikanske militære installationer

arktisk råd har særlig fokus på bæredygtighed miljø monitorering af fauna og flora og sikkerhed til lands og til havs det ville klæde rigsfællesskabet hvis vi ud over erklæringerne også udviste handling for at sikre rene omgivelser også hvad gælder danmarks egne aftaler med andre lande og her med amerikanerne den arktiske strategi fra to tusind og elleve som er ved at være ved vejs ende har ikke bragt væsentlige forbedringer med sig desværre der er udkommet to meget vigtige rapporter i denne regerings tid

rapporten samt forsvarets arktisanalyse jeg er rigtig glad for at

at udenrigsministeren finder rigsfællesskabsindsatsen i arktis meget

engagement hvor danmark investerer og i højere grad tager

afgørelsen med den risiko at grønland bliver et større bombemål i en militær konflikt vi snakker jo om at vi skulle afmilitarisere eller i hvert fald

et fredeligt område og

står sammen om det indtil andet er bestemt når det er sagt

ikkemilitariseret område men også et område hvor vi hver især respekterer havretskonventionen det er det bedste dokument vi har i dag der binder os sammen til at kunne stå sammen om hvad der skal foregå i det arktiske

sig selv er til diskussion blandt os alle sammen

beredskabet og og deslige

så jeg tror det er utrolig vigtigt at se

vi har fra militærets og forsvarets side

radar hvor usa mere og mere lukker sig om sig selv og ekskluderer især grønlandske arbejdere men også grønlandske virksomheder

usa siger her bestemmer vi der er ikke andre der skal blande sig i det område og på den måde er

ekskludere en fælles diskussion af hvordan

angår forsvaret men også helt bestemt hvad angår forurening jeg synes der er er blevet mystificeret så meget

grønland efterlyser en åben dialog og en åben debat og åbenhed om amerikanernes tilstedeværelse i grønland

udenrigspolitik er af gode forhold og stærk sammenhængskraft i rigsfællesskabet for vi har selvfølgelig også en meget stor fællesinteresse som vi kan pleje

helt klart give mere end tre hvis grønlands enorme område og færøernes placering midt på en af de vigtigste sejlruter i den kommende tid

udnyttes i fællesskab men det kræver selvfølgelig en strategi

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi taler regeringen om at styrke kongerigets arktiske profil om en stærkere og mere konsistent påvirkning af den arktiske udvikling den taler om en styrket dialog blandt de relevante aktører inden for rigsfællesskabet

vil også adressere sikkerhedspolitiske udfordringer

udenrigsministeriets arktiske redegørelse for

sætter særligt fokus på økonomisk udvikling til gavn for befolkningerne i grønland og færøerne

sætter økonomi og erhvervsudvikling mere centralt på dagsordenen i arktisk

vil afdække mulighederne for at tiltrække internationale investeringer

meget fine ord og intentioner men når det gælder arktis som jo er kæmpe stort

konferencer og der bliver skrevet bøger og artikler

fine ord så mange fine intentioner at det næsten føles

for meget nogle gange for næsten to uger siden var vi mange der var i

mulighed for at markere kongerigets interesser i den debat og

for at lære nye ting programmet er jo spækket med foredrag

paneldiskussioner og pindemadder og kaffe og sushi og kage og folk der føler sig rigtig godt hjemme i det her miljø med med pindemadder og

sætter vinglasset på og så giver man de andre sit visitkort med to to fingre

nogle der befinder sig rigtig godt i det her miljø mens man taler om alle de rigtige ting

bliver talt om strategic investments indiginals og development inclusive og democracy

meget fint alt sammen og alt er bare sustainable sustainable

som at sidde og spise flødeskum med

den gode mad og så så flødeskummen

meget velbesøgte arrangement om turisme om kontrolleret turisme og mulighed

og det har faktisk også ført til konkrete resultater så det er

det skal det jo gøre for rigsfællesskabet har jo en anden interesse end mange andre der har en aktie i det der sker i arktis vi har ikke kun en defensiv interesse der er mange der kun er defensive vi skal forhindre det vi skal forhindre det vi skal beskytte det

vi skal også have fokus på en udvikling der medfører at det bliver mere levende at vi udnytter mulighederne for de fire millioner mennesker der bor i arktis

igen ikke mindst inden for telekommunikation og infrastruktur osv

må vi investere i forskning i infrastruktur i social rescue

i forsvar og så videre danmark må ligeledes selvfølgelig

at danmark og grønland og specielt grønland

forsvarsplaner i og omkring færøerne

var næsten som at spise sådan en flødekage af ord

der forhandles om et nyt forlig og at

for tidligt at sige noget om hvilke konkrete initiativer

det kan ikke

foreligger der mere end det jeg vil derfor kraftigt anmode om at

færøernes myndigheder så hurtigt som muligt inddrages i planerne danmark må aldrig gøre noget omkring færøerne uden om færøerne det har vi erfaringer med at

i gang med at blive omsat til handling er når det gælder satellitovervågning og telekommunikation i arktis det er jo således at de stationære satellitter ikke kan ses højt mod nord og det gør at telekommunikationen både er dyr og upålidelig både taksøe jensen rapporten og forsvarsministeriets rapport anbefalede at man undersøgte muligheden for

et offentligt privat samarbejde om at etablere bredbåndsdækning i det højarktiske område på baggrund

en arbejdsgruppe under ledelse af direktøren for tele post

teleselskabet siminn i island

tele på færøerne forsvaret og

etablere et satellitsystem for at løse opgaven resultatet er et et forslag om at to plus to satellitter opsendes og drives i fællesskab af alle de implicerede parter ideen er at kommunikationen med satellitterne skal ske igennem to jordstationer der

i grønland og i island

også lavet markedsanalyser der tyder på at et selskab kunne blive profitabelt hvis det fik en investering på cirka en milliard

i aktiekapital samt driftsomkostninger på

fulgt op af en følgegruppe under ledelse af viceforsvarschefen og

med direktørerne i de involverede selskaber som som jeg nævnte som medlemmer også

meget positivt projekt parterne er er blevet enige om at beslutte

at undersøge teknik marked og etablering af selskabet og selvfølgelig mulighederne for

og beslutningen bliver truffet i to tusind og atten

en og tyve jeg synes det er fremragende at man har fået etableret sådan

samarbejde mellem de forskellige parter behovet er jo stort for alle ikke kun for rigsfællesskabet

rigtig mange lande og derfor ligger der her en mulighed for at vi virkelig kan give os selv en meget central rolle i arktis i fremtiden jeg vil derfor anmode regeringen om at støtte dette projekt så langt man kan både politisk og økonomisk

jo et meget tiltrængt eksempel på en konkretisering af de politiske strategier

konkret grundlag kan styrke dialogen og samarbejdet og respekten mellem de parter som jo må stå meget tæt sammen for at opnå en synergi

bliver mere end tre og lad os

bliver mere end fire

og forretningsmuligheder og selvfølgelig

hurtigt det rigtige sprog som man skal tale for også at huske at nævne at man selvfølgelig

jeg efterlyser nærmest kræfter som vil arbejde defensivt og jeg forstår ikke at ordføreren

forhindre militære konflikter at forhindre de store landes overfiskeri

forudsætningen for at de mennesker der lever i arktis kan få nogle gode

skal man jo rive væk altså flødeskummet skal man tørre af brillerne og så

så det er de mennesker der bor

om arktis vinder nogen cavlingpris og jeg tror heller ikke at den

plads i historiebøgerne for banebrydende nytænkning om arktisk politik men det er sikkert et velment forsøg på at legitimere

geopolitiske vægt i arktis gennem det såkaldte rigsfællesskab

finder jeg mange udmærkede henvisninger til forskellige tiltag i det arktiske samarbejde og brudstykker om grønlandske og færøske

garneret med forskellige hensigtserklæringer

om at skabe de bedst mulige forhold for dem som lever i det arktiske område for i min verden handler det først og

som bor i arktis og det nordatlantiske om

man også hånd om de store udfordringer som klimaændringer forurening og sikkerhedspolitiske aspekter som truer med at erodere den menneskelige eksistens flere steder på kloden hvis man derimod indretter den arktiske politik efter stormagterne og andre fjerne interessenters dagsorden

forsamling af folketingspolitikere

for den grønlandske fangerbefolkning

mod import af sælprodukter en hel kultur blev udslettet og store indkomster i både grønland og canada

der helst spiser bøffer i små portioner så de kan undgå at skære i kødet

langt større end som så for når ingen jagter sæler

spiser store mængder fisk ved en høring her i folketinget berettede en af canadas ypperste forskere at bestanden var vokset med mere end fire millioner sæler i farvandet mellem grønland og

svarer til en biomasse på tres million

er der tale om tab af enorme indtægter som kunne øge velfærden i

går sultne i seng hver eneste dag

en mere fornuftig og bæredygtig økobalance i det

og hvem der har magten til at gennemtrumfe de beslutninger der gør en

jeg nu for gud ved hvilken gang

først bør skrive under på at de accepterer det arktiske folks ret til en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og åbner deres markeder for de varer og produkter som kan produceres af disse

en forskel men så skal vi også blæse til kamp mod de uhyrlige embargoer som både usa og eu har mod sælskindsprodukter

godt at det kan lade sig gøre uden at

det arktiske folks sag behøver at havne i en kontinental skammekrog for mange brugere har efterhånden fået øjnene op

udvikling er det mål hele verden bør indrette sig efter

handling bag de sytten verdensmål som alle verdens

bliver et overordnet tema for arbejdet i sustainable development working group under arktisk

men jeg er ikke sikker på at det er nok verdensmålene er et vigtigt omdrejningspunkt for hele den arktiske strategi

konstruktion som har udviklet sig til en legeplads for ekstremistiske dyreværnsholdninger jeg håber inderligt at udenrigsministeriet har gjort det

størrelsen af bestandene udviklingen af best practice i fangstmetoder

en bæredygtig grindefangst på færøerne

i folketinget og hos regeringen

tilliden er knap så stor når det

medindflydelse og medinddragelse i de sikkerhedspolitiske spørgsmål som beskrives i fámjinerklæringen fra to tusind og fem

regeringen havde sørget for ægte medindflydelse og medinddragelse i

med til at sætte rammerne for styrkelse af forsvarsministeriets opgaveløsning i nordatlanten og arktis men

udenrigsminister afviser blankt at det færøske

havde nogen indflydelse på arktisaftalen fra to tusind og seksten angående den forsvarsmæssige satsning

derfor undrer det mig at man ikke bestræber sig på at overholde intentionerne i fámjinerklæringen men måske har man i

den her erklæring ligger i det var derfor godt at læse i bilag fem til

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi for to tusind og sytten

de sikkerhedspolitiske udfordringer i arktis sammen med

end reel vilje til at efterleve ånden i fámjinerklæringen i redegørelsen kan vi læse om nye

organisationer som har opnået observatørstatus i

men det nævnes ikke med ét ord at det parlamentariske samarbejdsorgan

observatørstatus det var i min verden en stor

befolkninger i den eksklusive klub som gør sin indflydelse gældende

og færøerne sammen med island også en selvstændig mulighed

i vores egne interesser og prioriteter jeg har erfaret i arktiske

at flere befolkningsgrupper enten præget af geografisk

deres selvbestemmelsesret i det arktiske

mit udgangspunkt om at den arktiske politik og strategi i langt større grad bør tage afsæt i

for uanset

har for deres eget land og

at samarbejdsformen mellem danmark og færøerne

har overladt en stor del af sin suverænitet til eu

udenrigspolitiske interesser

er det helt naturligt at grønland og

på det maritime og arktiske

gennem et konstruktivt samarbejde med

geopolitisk indflydelse men det må ske på et ligeværdigt grundlag

befolkninger langt større muligheder for voksende velfærd end

i det nordatlantiske område så vidt vi ved

arktisk råd har vi et udmærket samarbejde hvad angår

økonomisk udvikling baseret på bæredygtighed både til havs og til lands når det er sagt

er den fremtidige udfordring vi kommer til at møde

som ordføreren siger dyreværnsorganisationerne som

i det nordatlantiske område vi møder større og større modstand og på den måde

stemme stærkere blandt andet via

i at man både skal sørge for en bæredygtig udvikling men

bæredygtig vis det bør vi skabe en om jeg så må sige global forståelse for jeg mener også

skal overveje hvad man gør med

commission som er en fuldstændig håbløs størrelse som slet ikke har nogen som helst forståelse for det bæredygtige element

jeg tror det er ufattelig vigtigt at

commission snarere end at læne sig op ad lobbyisterne der står nede i bruxelles og råber

der hører til hvilke organisationer hvad skal vi gøre for at gøre vores

stemme stærkere og gøre omverdenen opmærksom på at vores måde at jage på faktisk følger

stor indflydelse på hvordan

udmøntet i det internationale samarbejde derfor er det også ufattelig vigtigt at vi har en meget stor indflydelse på

agerer i den situation og der mener jeg at

tager vores argumenter

arktis har en umistelig ret til bæredygtigt at udnytte havets ressourcer og det er uanset om det

det som jeg oplever at man i eu er langt mere optaget af og det er man mange steder i verden hvor man ikke lever af det som kyststaterne gør er at man vil frede store områder at man vil frede visse arter og hvad ved jeg uanset hensynet til om det er bæredygtigt eller ej det hænger sammen med en eller

om at det er nødvendigt og det hænger uden tvivl også sammen med

som vi skal leve af men det giver stemmer i deres hjemlande

er en vigtig udenrigspolitisk prioritet for regeringen

af fem indsatsområder i regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi for to tusind og sytten

og det understreger den klare prioritering som vi har af området debatten i dag har været både saglig og konstruktiv og

takke mange gange for debatten har samtidig også bekræftet en bred politisk opbakning til at

bør være en klar udenrigspolitisk strategi

en arktisk kyststat med stor indflydelse på udviklingen i området og med store interesser i regionen rigsfællesskabet arbejder tæt sammen om arktis for det er når vi står sammen og taler med én stemme at vi står stærkest som der blev sagt her kan man virkelig tale om at en plus en plus en kan give mere end tre

visionen for kongeriget er at skabe de mest optimale rammer for udvikling i regionen det handler konkret blandt andet om at nedbryde barrierer der måtte hæmme udvikling i regionen og samtidig skabe forståelse og respekt for lokalbefolkningernes levevis og behov denne positive vision for udviklingen i regionen kræver at arktis forbliver et lavspændingsområde og det arbejder kongeriget aktivt for

ved konsekvent at fremme det internationale samarbejde rettet mod at løse de konkrete udfordringer som alle landene

arktisk råd er det primære forum

det samarbejde kongeriget har etableret et tæt og konkret samarbejde med det nye finske formandskab blandt andet er grønland netop blevet medformand for en

in the arctic taskforcen vil blandt andet beskæftige sig med telekommunikationsinfrastruktur

blevet berørt af ordførerne et vigtigt indsatsområde for arktisk råd og et indsatsområde der ligger i tråd med regeringens prioriteter i den nationale rumstrategi og den politiske aftale om

som den skriftlige redegørelse uanset hvor kedeligt den måtte være sat op illustrerer har kongeriget i det forløbne år bidraget aktivt i forhold til en række af de emner som aktuelt står på den arktiske dagsorden på forsknings og uddannelsesområdet har vi de seneste år haft fokus på at skabe bedre rammer for øget dialog mellem de relevante forskningsinstitutioner i rigsfællesskabet forskning i de arktiske områder er dyrt og vanskeligt vi ønsker derfor fortsat at styrke samarbejdet på tværs af danske institutioner inden for rigsfællesskabet for at optimere udnyttelsen af de forskningsmæssige ressourcer i maj underskrev jeg sammen med mine kolleger fra grønland og færøerne på kongerigets vegne en juridisk bindende aftale om styrket forskningssamarbejde i arktis

aftalen rummer lovende muligheder for rigsfællesskabets forskningsinstitutioner som internationalt har markeret sig stærkt inden for forskningen

implementeringen vil køre de næste par år og vil ikke blot styrke suverænitetshåndhævelsen den vil også styrke varetagelsen af vigtige civile opgaver

havmiljøbeskyttelse og støtte til civile samfund

stillet nogle mere konkrete spørgsmål som

på en styrkelse af overvågning kommando og kontrol kommunikation og operative

styrkelse af disse områder vil således være med til at styrke løsningen af flere opgaver på en og samme tid herunder suverænitetshåndhævelse eftersøgnings og redningstjeneste som blev berørt

havmiljø og støtte til de civile samfund regeringen har lagt op til at videreføre arktisaftalen

jeg henvise til forsvarsministeren

ind til så er

som vi har talt om i dag

arktis og på de områder som rigsfællesskabet ønsker at prioritere nationalt og ikke mindst internationalt at et givent emne ikke er

op eller behandlet i redegørelsen betyder altså ikke at emnet ikke er vigtigt

og det er ordførerne selvfølgelig også bekendt med statsministerens årlige redegørelse til folketinget om rigsfællesskabet dækker de emner der ikke hører under den specifikke arktiske dagsorden de arktiske initiativer som specifikt indgår i regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi vil desuden kunne tages op i

regeringen tager sagen om camp century

og det afspejles i øvrigt også i

vi har også igangsat en række initiativer efter aftale

konkrete ting som omfatter initiativer som blandt andet monitorering af

camp century og en miljømæssig kortlægning af det efterladte affald der vil også blive foretaget

nye målinger og vurderinger af radioaktiviteten ved camp century herudover

jeg igangsat en juridisk udredning af om der eventuelt kan pålægges usa et folkeretligt ansvar for oprydning på

seneste rigsmøde blev besluttet at bruge en hundrede og

efter andre tidligere amerikanske

med de grønlandske myndigheder

forhandlinger mellem kongeriget og usa det er vigtige forhandlinger

for både grønland og danmark og vi har et fælles ønske om at finde en tilfredsstillende løsning hurtigst muligt samtidig er det også en kompleks sag som har været genstand for et langvarigt retssagsforløb i usa det er afgørende at vi i kongeriget fortsætter det tætte samarbejde og taler med én stemme over for usa regeringen arbejder inden for rammerne af folketingets vedtagelse fra to tusind og femten og det betyder at vi arbejder for at sikre at servicekontrakthaveren på thulebasen er

at grønland får størst muligt afkast af det amerikanske militærs tilstedeværelse i grønland for eksempel i form af lærepladser beskæftigelse og skatteindtægter og at der ikke fremadrettet kan opstå tvivl om kriterierne for hvad der skal til for at få tildelt

mod grønland eller kongeriget som helhed som følge af ændringerne på thulebasen jeg forstår at der har været bekymring

har betydning for truslen mod grønland derfor er forsvaret blev bedt om at få bekræftet trusselsvurderingen og de oplyser at truslen mod thuleradaren og grønland er direkte knyttet til truslen

et angreb på usa og at forsvarsministeriet ikke har nogen oplysninger der skulle understøtte et ændret trusselsbillede

er godt at vi alle sammen kan se frem til at netop sdgerne er et tema for den internationale konference som

som jeg sammen med grønlandske og færøske kollegaer er vært for og som jeg ved der også

grønland også er er medformand

vi synes jo det er rigtig positivt at der er det her fokus på satellitter og aktiviteter i rummet

sikre både internet men også

et bedre beredskab rundtomkring i grønland

noget nemmere ved at at internettet bliver styrket i grønland

rigtig rigtig positivt nu ved jeg også at tele post som er grønlands

har en strategi om at styrke internettet i to og halvfems procent af området omkring grønland

det synes jeg er bekymrende i forhold til et beredskab og jeg synes det kunne være interessant at se

hvilke muligheder der er i multiuse af satellitter i forhold til både civil brug men også i forhold til forsvarets

der jo blevet lavet den her aftale mellem regeringen og naalakkersuisut hvor der er

og halvtreds million kroner men jeg synes sådan set også at det er på sin plads at nævne at regeringen i

eget udspil til forsvarsforliget har afsat tredive million kroner til at styrke det her

som regeringen oprindelig har afsat til den her opgave det er jo noget som vi fra inuit

side har arbejdet for og som vi er rigtig glade for ser ud til

det er et rigtig godt redskab at få

i forhold til at sikre mulighed for at leve i områder hvor det

selvfølgelig er vigtigt at holde fokus på samtidig med at vi glæder os over de muligheder som løbende opstår med den teknologiske udvikling ja

har været med til alle konferencerne og i år var det femte gang alverdens lande og beslutningstagere

gode ting jeg har indtil videre aldrig set den danske minister som er ansvarlig for arktis på konferencen så jeg vil spørge udenrigsministeren om vi i fremtiden kommer til

udenrigsministeren er bekendt med hvilke dagsordener der er

man mødes og diskuterer de her ting er relevant

kan være ministerdeltagelse fra regeringens side

der er nogle yderpunkter som er langt fra hinanden i vurderingen af præcis

blevet påpeget fra ordførerens side i dag

diskussion af det her spørgsmål jeg

vi fra kongerigets side

rigtig flot at regeringen også

det var såmænd kun derfor for der er en kæmpe lyst til at diskutere arktis

fylde mere end en bisætning på side fjerde skal sdgerne ikke

som en slags overligger som en vigtig ting som man altid nævner som det første og som vores hovedprincip for al indenrigs og

aktivitet hvis vi skal nå de meget meget store og visionære mål som fn har sat sig

hvert år gjorde en slags sdg sytten målsstatus i forbindelse med arktisredegørelsen så vi kunne være sikre på at vi arbejder i den rigtige retning med de sytten

det er jo et af redskaberne til at sikre at det her forbliver et

og et af redskaberne er den omtalte komité

ind til regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi som jo løber indtil

med både fns

den nyere forskning som ikke var til stede

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi kom til verden er blevet langt mere presserende

er hovedfokus på økonomi og erhvervsudvikling

klimapolitikken ikke fylder i

det går stærkere og stærkere vi ved jo

næsten ubegribeligt hvad der er sket på

da russerne ikke var gået ind i ukraine der var også forår i mellemøsten og nu

de emner som man skal behandle udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi ud over de konkrete

er der selvfølgelig også temaer som man kan diskutere hvorvidt skal ind eller ej jeg er lydhør over for for det og så må vi jo prøve

redegørelse som flyder over alle grænser

at sikre at flere tager en videregående uddannelse og når unge tager en uddannelse

samfundet men også for personen selv med de videregående uddannelsers udvikling har

samtidig også været afgørende at sikre at kvaliteten og relevansen i uddannelserne er i

er der derfor løbende blevet arbejdet med akkreditering af de videregående uddannelser det er afgørende at vi har rammer der understøtter at institutionerne løbende arbejder med kvalitet og relevans i deres uddannelser den nuværende institutionsakkreditering trådte i kraft i to tusind og tretten og det er også fornuftigt at se på justeringer af lovgivningen på baggrund af de erfaringer der er gjort siden da lovforslaget lægger derfor op til en række tilpasninger i forhold til den nuværende lovgivning

der tale om positive tilpasninger der forbedrer rammerne for kvalitetssikring lovforslaget lægger op til en række fornuftige ændringer og lad mig nævne nogle få af dem her jeg vil gerne fremhæve den foreslåede ændring der vedrører oprettelse af uddannelser inden for nye fagområder eller nye videnskabelige områder ændringen betyder at institutioner der ønsker at udbyde nye uddannelser kun kan gøre det inden for deres nuværende område hvis institutionerne ønsker at udbyde uddannelserne uden for deres områder kræver det en positiv vurdering af den nye uddannelses kvalitet og videngrundlaget for det nye fagområde jeg har forståelse for at lige netop den del af lovforslaget medfører ændrede vilkår for institutionerne samtidig mener jeg også at det er helt naturligt at der stilles skarpt på de uddannelser der ligger uden for de områder som institutionerne i forvejen arbejder inden for

det sikrer at grundlaget for tilstrækkelig kvalitet er til stede i højere grad end det er i dag og det er i sidste ende ret afgørende for socialdemokratiet endelig

mig at visse af høringssvarene påpeger at der lægges op til at give akkrediteringsinstitutionen mulighed for at vurdere private uddannelser det kan bestemt have sin berettigelse at vurdere private uddannelser i forhold til andre myndigheders behov det er dog afgørende at private videregående uddannelser ikke sidestilles med offentligt anerkendte videregående uddannelser på en måde som efterlader et indtryk af at der er tale om samme type uddannelse med samme medfølgende rettigheder

med at ministeren i det kommenterede høringsnotat understreger at det er centralt så det ser

frem til at følge lovforslaget lægger op til gode justeringer på baggrund af disse indhøstede erfaringer af den nuværende akkreditering og det bidrager til at sikre et bedre grundlag for kvalitet i de videregående uddannelser end

meget positivt da de nuværende regler

kørt siden to tusind og tretten og det er på tide at vi lige får set dem igennem og justeret

der lægges i lovforslaget blandt andet op til at de maritime uddannelsesinstitutioner der ikke udbyder videregående uddannelser fritages fra at skulle gennemgå en institutionsakkreditering så det fremover kun vil være

de maritime uddannelsesinstitutioner der udbyder en videregående uddannelse der vil være omfattet af loven

de maritime uddannelsesinstitutioner der udbyder både videregående og ikkevideregående uddannelser vil institutionsakkrediteringen udelukkende omfatte udbuddet af videregående uddannelser dette

giver selvfølgelig rigtig god mening

studierepræsentanter i akkrediteringsrådet fremover vil få mulighed for at sidde i tre år

i dag hvor de kun kan sidde i to år dette mener vi er meget positivt da repræsentanterne på den måde vil kunne få en længere erfaring og nemmere ved at bidrage til arbejdet

en uddannelsesinstitution kan bibeholde retten til at udbyde en uddannelse hvor der ikke har været uddannelsesaktiviteter

så sikrer at uddannelsesudbuddene passer ordentligt til det aktuelle behov vi oplever i dansk folkeparti mener vi at det er vigtigt at kvaliteten på de videregående uddannelser sikres bedst muligt også uden for meget unødigt bureaukrati

efterfølgende lovforslag otte og fyrre for så vidt angår dette lovforslag l syv og fyrre

står vi med et lovforslag der har til hensigt at justere og smidiggøre de eksisterende regler for institutionsakkreditering de foreslåede ændringer sker på baggrund af de hidtidige erfaringer efter indførelsen af institutionsakkreditering med loven fra to tusind og tretten med lovforslaget her lægges der op til ændringer på en række områder

konstatere at venstre naturligvis støtter op om dem i vores optik har forslaget den rette balance i forhold til at fastsætte hensigtsmæssige og smidige rammer og samtidig har man også fokus på at understøtte kvaliteten i de videregående uddannelser vi har været optaget af at skabe de bedste rammer for uddannelsesinstitutionernes arbejde med uddannelsernes kvalitet og relevans uden at pålægge institutionerne unødvendige bureaukratiske byrder og det synes

i betragtning af at akkreditering

af hele uddannelsesinstitutioner er en omfattende proces og

har med tilfredshed kunnet konstatere at en bred kreds blandt høringsparterne finder at lovforslaget er yderst fornuftigt

her rammer rigtigt og at forslaget vil sikre endnu bedre procedurer for selve processerne end hvad der hidtil

venstre ønsker altså

at der ligesom bliver arbejdet for et mere smidigt og mindre bureaukratisk system

to til tre år

så har vi nogle enkelte bekymringer for

mere bureaukratisering det er blandt andet danske universiteter og danske professionshøjskoler der også peger på det her

en anden ting der bliver fremhævet i høringssvarene er også at det er vigtigt at der fortsat skal være muligheder for at

til at diskutere i løbet af

hvis akkrediteringsinstitutionen ikke fandtes

niels bohr institutet og andre fremragende

ville jo nok ikke blive bedre eller dårligere de mange forskere i verdensklasse som vi har i danmark ville nok ikke publicere mere eller mindre og de gode phd programmer som vi jo har rigtig mange steder ville nok heller ikke blive hverken bedre eller værre

ser man jo en gang imellem en mystifystisk uddannelse hvor man uden at have ret meget kontakt med virkeligheden forsker i teoriers indvirkning på hinanden og hvad forskellige professorer mener om disse teoriers indvirkning på hinanden man tænker på at det jo så åbenbart er akkrediteret så kan man

at hvis det her er akkrediteret hvad kan så ikke blive akkrediteret per mail kan man få et spørgsmål fra en gruppe journaliststuderende om hvad man mener om et emne man selv inden for den seneste måneder har behandlet fyldestgørende i en avisartikel og så tænker man at spørgsmålet bliver sendt fra en akkrediteret institution og man spørger sig selv hvis den her er akkrediteret hvem kan så ikke blive det så danmarks

forskningsordfører har overtaget da jeg fik posten

ville der nok ikke ske noget hvis den forsvandt i morgen men det ligger ikke i kortene at vi skal have en kritisk gennemgang af overflødige statsinstitutioner og derfor støtter liberal alliance at man på de givne vilkår vedtager et

som gør akkrediteringsinstitutionens

akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence

enkelte af de maritime uddannelsesinstitutioner er så små at de ikke meningsfyldt kan gennemgå institutionsakkreditering som har vist sig at være endda meget omfattende overordnet

akkreditering er en af måderne at sikre

måske skal vi fremadrettet se på om vi kan gøre det lidt mere smidigt lidt mere enkelt det regner vi med at ministeren hvis han vil høre efter bruger kræfter på

jeg er sikker på at man kan læse den her tale bagefter

vi støtter

er er det et centralt formål med institutionsakkrediteringen at udvikle de videregående uddannelsers kvalitet og relevans det betyder at der skal være klare og hensigtsmæssige rammer for den eksterne kvalitetssikring af uddannelsesinstitutionerne med det her lovforslag foreslås en række ændringer som har til formål at justere og smidiggøre reglerne som også en række ordførere har været inde på

nu her fastlægges uddannelsesinstitutionernes mulighed for at oprette nye uddannelser inden for fagområder hvor institutionen ikke har et videnskabeligt eller fagligt miljø i forvejen det sker gennem hensigtsmæssige mekanismer som understøtter den faglige forankring af nye uddannelser og uddannelsesudbud det foreslås desuden at perioden hvor der kan gives betinget positiv institutionsakkreditering forlænges fra to til tre år perioden på to år har vist sig

for kort uddannelsesinstitutioner der er ved at gennemgå institutionsakkreditering vil med forslaget få mulighed for at vælge frem for at afvente afgørelsen om akkreditering

godkendt nye uddannelser og det giver mulighed for en mere smidig proces

for de maritime uddannelsesinstitutioner der ikke udbyder videregående uddannelser giver institutionsakkreditering ikke god mening og det har en række af ordførerne også

været inde på derfor

endelig foreslås det at kriterierne for institutionsakkreditering fremadrettet også skal omfatte kvalitetssikring af uddannelsesinstitutionernes prøve og eksamenssystem

en opfølgning på en af anbefalingerne fra censorudvalget med de ord vil jeg sige tak for debatten jeg er glad for den brede støtte

været endemålet for uddannelse hænger jo sammen med at man kommer i beskæftigelse at man får et arbejde uddannelse giver frihed for den enkelte til at forme sin egen tilværelse og uddannelse sikrer at

som samfund hele tiden og til stadighed har dygtige og kompetente medarbejdere der kan løfte både virksomheder og vores offentlige sektor når vi taler om uddannelse

insistere på at uddannelse skal have bedst mulig sammenhæng med arbejdsmarkedet både for den enkelte unge der bruger flere år på at dygtiggøre sig går til eksamen slider i det og afleverer opgaver og for at vi som samfund får glæde af de kompetencer de unge tilegner sig undervejs

for os som politikere at sikre at uddannelserne og arbejdsmarkedet

og særlig på de videregående uddannelser

med l

sikres der også en bedre sammenhæng mellem arbejdsmarkedet

mellem uddannelserne et forsøg

med erhvervskandidatordningen betyder at vi tager et vigtigt skridt i retning af at give de studerende bedre muligheder for at få praksiserfaring samtidig får virksomhederne mulighed for at få den nyeste viden ind i organisationen til gavn og glæde for strategiske satsninger socialdemokratiet har i forbindelse med vores vækstudspil i marts i år også foreslået at der sættes gang i ordningen

der kun grund til at kvittere for at vi også her i dag kan førstebehandle et lovforslag der indeholder de samme tanker med erhvervskandidatordningen

får vi en god mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem studerende og virksomheder forslaget omfatter som bekendt også studerende der har en faglig relevant selvstændig virksomhed det er positivt særlig fordi vi ved at iværksættervirksomheder der er startet af universitetsstuderende

i forhold til den konkrete udmøntning af forsøget med erhvervskandidatordningen

er der jo så også nogle udfordringer særlig netop for de studerende der vil bruge ordningen til at starte en virksomhed

som hovedregel ikke er indtægtsgivende i den første del af sin tid fra den startes og så fremefter og det hænger ofte

sammen med hvis vi ser i lovforslaget studiestarten

helt hensigtsmæssigt for det kan jo betyde at gode ideer ikke får luft luft under vingerne og at vi netop på denne måde ligesom afholder nogle fra at gå i gang med en erhvervskandidatordning

at de konkrete vilkår for studerende der vil starte virksomhed tages med videre og kigges efter i sømmene når vi går i gang med udvalgsarbejdet under alle omstændigheder

bakker socialdemokratiet op om lovforslaget

mellem vores uddannelser og arbejdsmarkedet forsøget med erhvervskandidatordningen er et vigtigt skridt i den rigtige retning og vi ser frem til både debatten i udvalget men også

godkendelse til at udbyde en allerede godkendt to årig heltidskandidatuddannelse som en fire årig kandidatuddannelse på særlige vilkår for personer i relevant beskæftigelse i forsøgsordningen lægges der op til at der i første omgang godkendes op til tyve heltidskandidatuddannelser der fremover også vil udbydes som erhvervskandidatuddannelser for at man

blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen kræver det en dokumenteret ansættelsesaftale

på en relevant arbejdsplads forsøgsordningen lægger også op til at iværksættere kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen dette kræver at man har en fagligt relevant virksomhed der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter i dansk folkeparti er vi meget positive over for forsøgsordningen vi synes det er positivt at der skabes en bedre kobling mellem erhvervsliv og de studerende og jeg glæder mig faktisk næsten allerede til at se evalueringen der kommer på forsøgsordningen men indtil videre glæder vi os

at lave en forsøgsordning en forsøgsordning

kan udbydes en fire årig erhvervskandidatuddannelse på deltid de kandidatstuderende på denne forsøgsordning skal sideløbende med deres studier være i relevant beskæftigelse enten hos en arbejdsgiver eller som iværksætter i venstre

de studerende får jo afprøvet at arbejdsmarkedet samtidig med

deres teori i praksis og virksomhederne

kvalificeret arbejdskraft og adgang

splinterny viden alle parter får dermed glæde

af interesseorganisationer og studerende da mange nyuddannede uden erhvervserfaring

da de bliver udkonkurreret af kandidater med erhvervserfaring

erhvervskandidatuddannelsen kan komme denne problemstilling i møde i venstre vil vi gerne bidrage til at

analyser viser jo også at langt de fleste nyuddannede kandidater

vi mener at erhvervskandidatuddannelsen kan bidrage til at fremme kandidaternes vej

at give de studerende mere frihed i uddannelsessystemet vi mener at den her ordning vil give dem mere frihed til også at afprøve arbejdsmarkedet

at vi i venstre mener at den her ordning er en god måde

skabe kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

ligesom de andre partier

også set at nogle af de folk som allerede

er ude på arbejdsmarkedet og gerne vil videreuddanne sig også kan have gavn af den her ordning så

arbejde samtidig så det synes jeg sådan set

også nogle enkelte bekymringer som jeg håber vi kan få diskuteret mere her

lovbehandlingen det er alt sammen også noget der er påpeget i høringssvarene af de organisationer som er kommet med kommentarer for det første

i hele debatten om om det her forslag at at den her forsøgsordning ikke skal misbruges til at skaffe billig arbejdskraft

skal kunne arbejde under nogle ordentlige forhold der

anden bekymring er at jeg synes at det er ærgerligt hvis den her forsøgsordning begrænses til kun at være rettet mod det private arbejdsmarked

det kan sagtens være meget oplagt her her

i forsøgsperioden at se på om der er nogle steder hvor et lignende samspil med for eksempel

at vi kan drøfte om ikke man kan have sådan en lidt lempelig praksis for

at hvis der kommer universiteter og gerne vil prøve

oprette en uddannelse der er rettet mod det

jeg sige at når vi overhovedet står her i dag og skal behandle

forslaget om sådan en erhvervskandidatuddannelse

er blevet puttet i en alt alt for stram spændetrøje på grund af fremskridtsreformen

muligt for uddannelsesinstitutionerne at lave

noget der minder utrolig meget om den her erhvervskandidatuddannelse det

hen nogle af de her begrænsninger der er blevet lagt ned

nødvendigt at vi skal vi skal stå og godkende det her så hvis vi gjorde

netop droppede fremdriftsreformen og nogle af de andre begrænsninger på uddannelsesinstitutionerne

mere frihed og selvbestemmelse til uddannelsesstederne og til de studerende

set slet ikke vi behøvede at lave den her forsøgsordning så kunne

bare er et supplement og en mulighed for de studerende der

jeg opfatter forslaget så der er ikke noget problem i

men men i en tid hvor der er ret meget uro om

er det vigtigt for mig at sige at alle uddannelser selvfølgelig også skal kunne tages

hvor der er god grund til at ønske tillykke

men hvis sandheden skal frem er

i den engelsktalende verden har man en tradition for at ansætte bachelorer i det man populært sagt kalder for rigtige job men det er altså ikke lykkedes at skabe

tradition for det i danmark at blive bachelor fra et universitet er for langt de fleste et vigtigt og temmelig stort skridt på vej til kandidatgraden det er en god anledning til at holde en fest men så er det heller ikke så meget mere

i købet direkte efter det semester som førte frem til bachelorgraden

med l otte og fyrre bliver der så lavet mulighed for at skabe en

omgang som en forsøgsordning nu kan man altså søge ud på arbejdsmarkedet når man får sin bachelorgrad og så kan man erhverve kandidatgraden hen ad vejen i en slags symbiose kan man næsten sige med den virksomhed hvor man arbejder

det tror jeg på lang sigt vil gøre det som man havde håbet i begyndelsen af nitten halvfemserne nemlig at det vil skabe et arbejdsmarked for bachelorer mange steder og jeg tror også at det vil skabe en ny dynamik på kandidatstudierne hvor der ikke er de samme skarpe grænser mellem uddannelsesverdenen og arbejdsverdenen som der er i dag

være med at tænke hvis man er optimistisk anlagt at det

til gavn for de studier som bliver befolket med erhvervskandidater og det vil også blive til gavn for de arbejdspladser hvor man har en kollega som er i gang med sin kandidatuddannelse der er en meget bred kreds af interessenter som allerede har nikket velvilligt til forslaget og i liberal alliance har vi ikke nogen grund til

slutte os til den her kreds og hilse forslaget velkommen så skulle jeg også hilse fra det konservative folkeparti og det skulle jeg faktisk også have gjort i forbindelse med l syv og fyrre men det stod på et stykke papir hvor det var én linje og det var det eneste der stod så det glemte

konservative folkeparti støtter altså l syv og fyrre og de støtter i høj grad også

og arbejdsmarked i højere grad kan befrugte hinanden

vi har efterspurgt det her længe blot er vi ærgerlige over at det er et så relativt begrænset forsøg det er meget få uddannelser der får muligheden for at udbyde erhvervskandidaten inden valget i to tusind og femten

skulle kunne tage sin kandidatuddannelse på deltid så man samtidig kunne afprøve sine kompetencer i et relevant job der kunne inspirere studierne det skulle gælde alle uddannelser og så skulle det selvfølgelig kombineres med en forlængelse af retskravet som vi også foreslog den del har regeringen ikke med og derfor frygter vi at alt for få vil gøre forsøget med erhvervskandidaten men vi får se vi har brug for mange flere som forsøger sig som iværksættere og mange flere der kombinerer uddannelse og arbejde tæt fremtiden tilhører dem der uddanner sig og arbejder i et sammensurium hele livet derfor er det godt at vi kommer i gang nu

der kommer meget mere fra regeringen på den her

og vi hjælper hellere end gerne i det radikale venstre vi kan selvfølgelig støtte

se nærmere på det og jeg ser frem til den videre behandling

gældsinddrivelse alle ved jo at vores skatteinddrivelse

i gang inddrivelsessystemet der hedder efi

gudskelov for det blev lukket ned i to tusind og femten og det betød at gæld til det offentlige herunder gæld til kommunerne kun i meget begrænset omfang blev inddrevet og det går selvfølgelig ikke for der skal penge i kassen for at drive et velfærdssamfund

taget højde for ved et tidligere forslag at kommunerne så får mulighed for

så de har økonomi til det og derfor er det her forslag fra regeringens side et forslag om at de

som man tidligere opkrævede hos

skat og som skat i dag også kan opkræve efter gældende ret

et gebyr man kan få lov til

opkræve når man udfører det vigtige arbejde der hedder at sikre at alle betaler den skat som de skal her i landet det er fornuftigt og derfor kan socialdemokratiet støtte

inddrivelsesopgaver vedrørende eksempelvis ejendomsskatter per anden februar to tusind og sytten efter at skat endegyldigt måtte nedlægge det fælles inddrivelsessystem

efi som herre magnus

gjorde lidt rede for kommunerne blev ved den lejlighed ikke tillagt den hjemmel til at opkræve gebyrer og morarenter for tilsigelser

det får vi nu med dette lovforslag rettet op på således at kommunerne får mulighed for at opkræve et gebyr på fire hundrede og halvtreds kroner samt renter ved inddrivelse af gæld dansk folkeparti kan støtte

de samme rammer til kommunerne i deres opgavevaretagelse som tidligere var under skat

en gebyrforhøjelse eller en indtægtsforhøjelse i den nye

betyder det altså at skyldnere kan påføre kommunerne nogle ekstraomkostninger

uden at kommunen har nogen mulighed for i det mindste at opkræve et vel i virkeligheden ret beskedent gebyr for den handling der skal

så enhedslisten støtter også

og regioner lovforslaget giver som vi allerede har hørt flere af ordførerne tidligere

berette kommunalbestyrelsen mulighed for at bestemme at der skal

og den gebyropkrævning vil sikre mere effektivitet i inddrivelserne ude i kommunen og det er jo svært at argumentere imod det specielt når vi nu i liberal alliance er så

halvtreds kroner i forbindelse med inddrivelse af offentlig gæld

ikke hjemmel til at opkræve gebyrer som man ellers havde gjort tidligere da det lå under skat det er så det som man lægger op til her

fører den praksis videre som lå ved skat tidligere og giver kommunerne samme mulighed og det kan vi selvfølgelig fra konservativ side

rart endnu en gang at få mulighed for at få

et bredt og enigt folketingsflertal i hus

som flere har været inde på gives der mulighed for at kommunerne i forbindelse med den inddrivelsesopgave de fik overdraget per anden februar i år

indkræve et gebyr på højst fire hundrede og halvtreds kr som

har kunnet opkræve for tilsigelse af udlægsforretninger vedrørende fordringer

regulering af kommunernes bloktilskud jeg takker

kommuner og det her forslag handler om hvordan vi bliver bedre herinde

kommunerne mere fri

og som kan inspirere til opgaveløsning

sker under navnet frikommunenetværkene og det var den tidligere socialdemokratisk ledede regering som fremsatte det

fordi vi dengang som nu bakker op om at

monopol på gode ideer i dansk politik herinde meget af det

og og finde ideer sammen og det er

er blevet til det her lovforslag med forskellige

langt det meste af det bakker vi

vi bakker helhjertet op om intentionerne bag og hele princippet i

se nærmere på et par ting og jeg vil nævne en enkelt her fra talerstolen som

sikre billige boliger det er

nødvendigt så det bakker vi

som man vil sætte i i værk her er det forsøg som

danske seniorer og danske handicaporganisationer er bekymrede for

jeg vi skylder dem at tage seriøst derfor vil vi i udvalgsarbejdet spørge

det det handler om så hvordan sikrer vi

men det ændrer ikke på at vi vil arbejde for at kunne stemme for

at gode ideer får man

går vi også ind for frikommuneforsøg og jeg vil endda

et smil på læben at sige at det faktisk er min partiformand kristian thulesen dahl der har opfundet begrebet frikommuneforsøg det har altid været med den hensigt og med de briller på at kommuner

gøre tingene bedre for borgerne og giver dem mere velfærd det kan enten være ved at serviceniveauet bliver hævet eller ved at

arbejdsgangene bliver mindre bureaukratiske

inde bag kommunens tykke mure og

laver det om til borgernær velfærd og varme hænder derude hvor det gør gavn men nogle gange kan vi godt få den opfattelse

også i udvalgsarbejdet nogle spørgsmål om

som måske har været en tur på krisecenter

være en rigtig god idé både økonomisk og socialt og alt muligt andet men jeg tænker bare

hvor kæresten opholdt sig i lejligheden hvad hvis man bliver uvenner hvem skal så flytte hvis der er blevet lavet hærværk på lejligheden

hæfter man så solidarisk og

dette frikommuneforsøg så vi helst

sat på pause indtil de nye retningslinjer for bygningsreglementet var på plads ligesom der også er andre lovforslag inden for

også omhandler disse ting så vi har nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet og vi har altid løftede øjenbryn

det skal altid komme borgerne til gavn når kommunerne prøver

lige siden den daværende

firserne tilgangen til det har

der arbejder med sagerne

i hvert fald en ros til dem der arbejder med tingene og derfor er formålet som det også blev understreget af herre magnus heunicke at fremme nytænkning i opgaveløsningen

hvor man både tager udgangspunkt i ønsker der har været behandlet ved første runde men også tager ønsker ind der har været efter anden

at vi får understreget det der også bliver nævnt som et element

vi laver forsøg for at se om der er nye måder at arbejde på der er til gavn og disse forsøg samler vi op og evaluerer med henblik på

også at vurdere om det skal spredes ud lovgivningsmæssigt som en mulighed for hele landet en anden ting der også er vigtig for venstre at understrege er at formålet er at skabe nye former for opgaveløsninger

tankestreg men ikke ændringer af borgernes rettigheder det er løsningen

ikke ændringerne eller sænkelsen af de rettigheder til servicestandard borgerne har i dag i forhold til serviceloven

at tilbyde psykologbehandling til sygedagpengemodtagere med bestemte diagnoser hvis den pågældende har vanskeligt ved at få dækket sit behandlingsbehov

eksisterende behandlingstilbud det er et rigtig godt forslag og de rammer der er lagt ned over det forsøg

ekstra mulighed kommunerne får for at

man kunne ønske at alle de andre forsøg var udarbejdet efter det samme koncept nemlig at kommuneforsøg skal være noget der forbedrer servicen i forhold til borgerne noget der giver dem nogle bedre muligheder for at komme videre i livet med de problemer som de nu har bedt kommunen om hjælp til at løse

kommuneforsøg når vi kigger generelt på det og jeg har jo dog fået lov til at være med til at diskutere det her i to valgperioder jeg synes det meget ofte bærer præg af at det er systemets ønsker fordi systemet kommunen forvaltningen

måde at gribe det her an på det er jo ikke nedefra disse spørgsmål

ikke er borgernes behov der driver værket men nogle andre ting som egentlig burde løses på en helt anden måde det betyder så ikke at alle de andre forsøg der lægges op til her

er ubrugelige set fra enhedslistens side eller at vi vil vende os imod

bedre muligheder for at sikre nogle billige boliger til borgere som har

er fornuftigt at der kan ydes boligstøtte i den forbindelse og at man lemper lidt på reglerne for visitering til den slags

der er en række initiativer der peger i den rigtige retning hvad det angår men lad os nu bare være ærlige når forslagene kommer netop nu

skyldes det jo at regeringen og dansk folkeparti har indført et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel med det resultat at mennesker med meget små indkomster i dag har endnu sværere ved at finde nogle boliger de kan betale så set helt overordnet er det jo faktisk en dårlig løsning på det problem i hvert fald hvis det går hen og bliver permanente ordninger og det er jo det man kan frygte når man hører noget af snakken om

det er også den konkrete virkning af nogle de her forslag at mennesker med meget små penge og en akut og alvorlig boligsituation bliver presset ind i såkaldte bofællesskaber som de jo ikke selv har valgt og det er vel ellers det der burde kendetegne et bofællesskab og at

nogle familier får nogle boligvilkår som måske slet ikke er den bedste ramme for at de kan trives og få nogle bedre chancer for at klare sig på arbejdsmarkedet og i samfundet så det er jo strengt taget nogle lappeløsninger på et problem som er skabt ad politisk vej vi deler også de betænkeligheder som danske handicaporganisationer og los udtrykker i forhold til nogle af de nævnte forsøg på det boligsociale område og derfor

vores støtte til disse dele af lovforslaget skal ikke tages som udtryk for at vi så eventuelt også vil støtte permanente ændringer af lovgivningen på baggrund af de modeller der lægges frem her for det er jo hvad man kan frygte at det fører til sådan at det er permanente og halvdårlige lappeløsninger på det problem at fattigdommen øges i danmark og at der er alt for få boliger som folk med små indkomster kan betale hvilket jo alt sammen er et produkt af politiske beslutninger af et flertal her i folketinget men derudover er der altså nogle ting der skal pilles ud af det her lovforslag eller ændres ganske radikalt før vi kan støtte

der fraviger bygningsreglementets krav om tilgængelighed vi deler fuldt og helt danske handicaporganisationer

institut for menneskerettigheders skarpe kritik

det forslag det gælder også forslagene om at fravige folkeskolelovens bestemmelser om klassedannelse og holddannelse og muligheden for at fravige loftet på otte og tyve elever i en klasse det er et brud med et bærende princip om den udelte skole og en ren spareøvelse så vi er enige med

skoleelevers kritik af de forslag og vi kan heller ikke tilslutte os at der skal lempes på kravene til uddannede lærere i de kreative fag dermed også sagt at vi ikke kan tilslutte os forslaget som det ligger så vi vil stille

i anden runde men hvis vi ser på nogle af de tiltag der har været ikke mindst på beskæftigelsesområdet hvor man har åbnet op så mener jeg faktisk at det er

haft udgangspunkt i at lytte til borgerens oplevelse af at systemet er meget uigennemskueligt for en borger der er i kontakt med et jobcenteret

på den måde deler jeg ikke ordførerens kritik af det punkt

gerne anfægte ordførerens bemærkninger om at fordi man giver en kommune mulighed for noget så skal det tolkes

man hermed presser nogen til noget det er jo ikke det samme jeg tænker på bemærkningen om

store bunke af mange mange mange

forsøg som vi har givet mulighed for også gemmer sig nogle gode forslag

netop at man nu giver mulighed for det altså at man giver friheden til det

at ordføreren skal passe på med at generalisere ud fra at det at man har en mulighed ikke er det samme

villige til at give hvem som helst æren for at opfundet begrebet frikommuner så længe vi bare får mere af det så kan vi lade de store slås om hvem der har fundet på hvad og hvornår

for det skal bestemt ikke være nogen hemmelighed at liberal alliance

er meget begejstrede for frikommuneordningen den giver kommunerne langt større frihed til at finde de bedste løsninger på de problemer de står med i hverdagen og det er jo

lidt at tænke ud af boksen i den danske forvaltning når vi som nu i den her grad arbejder med nye løsninger og udveksler erfaringer på tværs af kommunerne med det her lovforslag

frikommunerne hjemmel til at gennemføre yderligere forsøg på en lang række områder lige fra kollektive bofællesskaber i ungdomsboliger til fleksible læringsmiljøer i folkeskolen

gør vi blandt andet fordi det giver kommunerne mere frihed

og fordi vi mener at det er ude lokalt

at man finder de bedste løsninger på lokale udfordringer og

vi her i folketinget jo ikke har monopol på de gode ideer

også anerkende de ordførere der har nævnt bygningsreglementet som noget vi selvfølgelig i den her sammenhæng skal være lidt opmærksomme på både det eksisterende bygningsreglement og kommende bygningsreglementer specielt har jeg lagt mærke til den del af forslaget

ideer om vederlagsfrit udlån af kommunale grunde til etablering af skæve boliger som et opmærksomhedspunkt i forhold til bygningsreglementet

mere samfund mindre stat og det er feks at

undersøge nye velfærdsløsninger

er sådan at ideer

støvet helt vildt op herinde på christiansborg og få folk til at rynke panden rigtig meget

fungere rigtig fint når de så bliver prøvet

vi da bestemt heller ikke tænkt os at stemme for at de bliver

det er en af de ting ved det danske demokrati som er rigtig rigtig godt at vi tør prøve nogle ting af at vi tør lære noget af det give nogle friheder

som nogle ved svært når man

der er også tit et formål med regler

rettigheder er en rigtig god måde at gøre det på man kan henvise til donald trump

der var ikke grænser for de regler der skulle fjernes under donald trump

regler i det hvide hus og egentlig ikke

den her kæmpe afbureaukratiseringsøvelse

frikommuneforsøgene er jo en rigtig god måde

sikret de samme standarder og rettigheder selv om man

vi taler jo meget om papirnusseri og bureaukrati og regler og om at tiden går fra kerneopgaverne og hvad gør man så ved det ja det er

som så igen kan føre til effektivisering og regelforenkling og en bedre styring det konservative folkeparti hilser naturligvis disse forsøg velkommen i forhold til det konkrete lovforslag

jeg fremhæve et par af elementerne lovforslaget åbner op for muligheden for at etablere billigere boliger i flere former eksempelvis lempes reglerne i forhold til deleboliger og kollektiver således at der kan etableres ungdomsboliger ligesom der også åbnes op for at der

således at de hurtigere kan komme fra et krisecenter det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt hvis lovgivningen er så firkantet

i nogle tilfælde kan være en bremse for at kvinder på krisecentre

det er med i frikommuneforsøget her så indeholder

række andre forsøg om forskellige typer af billige boliger og der vil jeg så fremhæve muligheden for at etablere midlertidige boliger altså et forsøg som går ud på

socialt udsatte unge får et botilbud hvor der

for en relevant tværfaglig og rehabiliterende støtte

vil ikke liste alle forsøgene op men meddele at det konservative folkeparti selvfølgelig finder det positivt at der arbejdes arbejdes kreativt i den kommunale opgaveløsning så opgaven løses bedre eller billigere mere smidigt og mere fleksibelt det er en tænkning som vi er store tilhængere af

rundtomkring i forhold til at forholde sig til spørgsmålet om frikommunenetværk overordnet set er jeg jo glad for at der er en stor

at kommunerne på den måde kan eksperimentere med at gøre tingene på en anden måde

service fra det offentlige eller

eventuelt unødigt bureaukrati

kommentarer til jeg kan forstå at en række partier har kommentarer til forslag nummer otte nemlig funktionsbaserede tilgængelighedskrav

nybyggeri og ombygning af eksisterende boliger jeg skal indledningsvis bemærke at forsøget

have mulighed for at stille nogle spørgsmål

og det synes jeg bare vi skal tage en dialog om så kan jeg jo håbe på at det kan lykkes

forsikre partierne om at vi også kan gennemføre dette element i lovforslaget og i modsat fald må vi jo forholde os

dansk folkepartis ordfører enhedslistens ordfører og sfs ordfører der nævnte

af ordførerne nemlig fru susanne eilersen fra dansk folkeparti og herre carl valentin fra sf

handler om deleboliger i forhold til enlige mødre herre carl valentin

vores udgangspunkt er jo at man

som jeg synes er et meget ædelt formål man har

mere ligestilling på området må vi jo drøfte i

nok mere skeptisk over for sfs ønske om

hørte bemærkningerne fra herre carl valentin

enhedslisten en række bemærkninger til de to

seneste lovforslag om frikommuneforsøg

der nu kan eksperimentere med såkaldte tilkøbsydelser det synes jeg er

men jeg synes stadig vi skal give mulighed for at få det afprøvet og se om min fordom er korrekt

kunne være at deres fordomme blev afkræftet

at man får den befriende oplevelse eller at det modsatte

sker sin fordom og så kan det jo være at man kan få overbevist et flertal i folketinget om

og noget man synes er mindre fantastisk hvis vi ellers skal sige at det er ude lokalt forsøgene skal komme fra og ikke noget vi skal sidde herinde og blive enige om

så hører jeg det sådan at

er alle partier på nær enhedslisten og sf

en individuel dialog med samtlige af partiernes ordførere så vi kan få afklaret eventuelle misforståelser eller uenigheder

som fordomme altså i vores øjne

er det jo nogle meget klare principper der er skrevet ind i folkeskoleloven som vi bare ikke ønsker at bryde med og

danmarks lærerforening også siger svært ved at se

yderligere forsøg på det her område og så skal det måske lige nævnes at skoleeleverne da også kan se

nogle store problemer i det her så det var bare lige for

de politiske modstanderes konkrete indvendinger som fordomme

at det forsøg jeg selv var imod havde man

eller ikke velargumenteret det som enhedslisten mener på de pågældende områder det var kun for at sige at jeg synes det er vigtigt hvis vi skal komme igennem med nogle frikommuneforsøg at vi alle sammen har et åbent sind

er en del af vores eget partiprogram og umiddelbart ikke er noget der ligger

sagde jamen det er jo egentlig ikke lige enhedslistens kop te men det skal ikke nødvendigvis afholde os fra at prøve det vi sætter grænsen når man

og så skal vi heller ikke lave forsøg som selvfølgelig principielt strider imod enhedslistens politik så

få den nuance med i debatten at vi har forskellige opfattelser af hvad der er vigtigt når vi skal vurdere

sikrer principperne i enhedslistens politik

der er jo ting her der strider imod alle partiers principper

med alle partiers principper

helt fair

at det enten er en forbedring eller en forringelse jeg har det synspunkt at det at man kan lave undervisningen på en anden måde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

der er nødt til at være store som i virkelig store bøder til de rederier som forurener især set i lyset af den omkostningstunge kontrol med det

er nødvendigt med hårde sanktioner og bøder over for dem der overtræder reglerne det må stå klart at vi ikke vil acceptere forurening jeg vil gerne bede ministeren om at forholde sig til spørgsmålet om dumping af havbundsmateriale der lægges op til at det skal være lovligt at dumpe alt man har hevet op fra havbunden departementet i grønland ønsker en stramning og det mener jeg at vi skal lytte til grønlands politi spørger

kunne foretage disse kontroller og ja så kniber det vel også lidt med at finde ressourcerne altså tiden til det derudover er der en væsentlig pointe fra grønlands politi om at der risikerer at ske en sammenblanding af myndighedsudøvelse mellem efterforskning og tilsyn ministeren kunne måske med fordel koordinere det kontrol og tilsynsbehov denne lov skaber med forsvarsministeren der i øjeblikket er ved forhandle det nye forsvarsforlig jeg håber at ministeren vil forholde sig til disse opråb i sin svartale her om lidt lovforslaget har været behandlet i inatsisartut og her er der stor og bred tilslutning og det er der også fra vores side

nogle kommentarer

som også den tidligere ordfører var inde på at der er en stigende

alt lige fra fra ballastvand

hvad man gør med sit affald

på havet og der kan vi sige at det jo ikke altid er til den gode side jeg tror man

sige at med den her lovgivning

varetage alle de her

når vi har haft den her redegørelse tidligere i dag hvor vi den ene gang efter den anden

at der bliver ryddet op på kysterne på enhver måde så er der i det her lovforslag nogle undtagelser om

det har vi ikke nogen problemer med med med den her lovgivning får ministeren jo et hav

bemyndigelser

til nogle konventioner det har vi det ikke altid lige godt med nu ved vi jo hvem der er minister i dag

og derfor vil vi da have et skarpt øje på

nogenlunde efter bogen

eksklusive økonomiske zone ved grønland det er efter venstres opfattelse også nødvendigt for vi ser og har set

jeg også selv oplevet under mit seneste besøg i grønland en øget aktivitet i havområderne ved grønland det har skabt et behov for at give den nuværende lovgivning en afpudsning og opdatering så den sikrer bæredygtighed og en hensyntagen til det dyrebare havmiljø personligt

er det naturen og miljøet i grønland det er særdeles skrøbeligt

til samfundsudviklingen helt konkret viderefører dette lovforslag de fleste regler der er i den gældende

det sker som sagt for at sikre et nutidigt og opdateret retsgrundlag for beskyttelse af havmiljøet det drejer sig eksempelvis om bestemmelser om skibes udtømning af affald og olie regler om indberetningspligt ved grundstødninger og regler om miljøberedskabet på skibe det er alt sammen noget som der skal være styr på og klare regler om

i respekt for dyre og plantelivet derudover glæder det mig især at de grønlandske myndigheder selv har efterspurgt sådanne opdateringer samt at det grønlandske landsting allerede i foråret selv tilsluttede sig forslaget

skibsfarten netop at udtømningen skal være forbudt og netop at man ikke bruger heavy

følsomme områder jeg synes dog man kunne være så visionær at

er der vi kommer hen i løbet af kort tid og

er det jo noget som man har udarbejdet og

af det sårbare havmiljø ved grønland men vi vil gerne minde om at det selvfølgelig er afgørende for havmiljøet hvordan de bemyndigelser der gives med lovforslaget udfyldes og hvor mange ressourcer der stilles til rådighed for at implementere og håndhæve dem

andre der har stillet spørgsmål om så det håber jeg ministeren vil give et svar på selv om vi generelt forholder os positivt

uheldigt at teksten i lovforslaget flere steder er alt for

i bemærkningerne til lovforslaget understreges det at der ved udformningen af reglerne vil blive lagt vægt på ikke at fastsætte strengere krav end hvad internationale konventioner kræver det må vist være en fejl ovre i ministeriet man

ikke at lave svagere regler end hvad internationale konventioner kræver det håber jeg ministeren kan svare på

meget problematisk tilgang til beskyttelse af et sårbart

at man ikke må gå videre end internationale konventioner man bør selvfølgelig sigte efter den bedst mulige bevaring af det grønlandske havmiljø og ikke kun efter hvad der kan blive enighed om i langsommeligt arbejdende internationale konventioner

kan fastsætte nærmere regler for udtømning i havet så bør loven lægge op til at der indføres et egentligt forbud sådan at det svarer til den grønlandske havmiljølov der gælder for

hvad venstres ordfører antydede

vi opfordrer selvfølgelig samtidig til at grønland fjerner den undtagelse de har

det skal også være sådan at man ikke bare har en hensigt men

så det var en lille kærlig hilsen til vores grønlandske venner enhedslisten

også gerne at loven lægger op til et forbud mod anvendelse af heavy fuel oil som er stærkt problematisk

i området omkring svalbard og selvfølgelig ville det også give mening

ser vi gerne at loven kommer til at sikre et samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder omkring udpegningen af marine beskyttede områder og de sårbare marine områder som verdensnaturfonden peger på i deres høringssvar hvis man skal i mål

at sætte fart på udpegningen og et samarbejde mellem myndighederne

endelig finder enhedslisten det positivt at lovforslaget også dækker områder

at de isfri områder der ligger som kæmpe søer inde i havisområderne er særlig vigtige for

med loven sikre at disse områder holdes helt fri

de mest visionære rederier for længst arbejder med

tværtimod noget med at gøre skibsfarten bæredygtig og sikre at dem der tænker på miljøet også

er en række folketingsmedlemmer der har været

ved selvsyn har kunnet konstatere det fænomen den øgede skibstrafik forventer man vil fortsætte og det har skabt behov for at

se på reguleringen af området for at sikre at vi fortsat kan beskytte det meget unikke grønlandske havmiljø

lovforslag indføres der så bestemmelser om skibes påvirkning af havmiljøet og regler om miljøberedskabet derudover tydeliggør lovforslaget de forskellige myndigheders opgaver og ansvar i forhold til beskyttelsen af

grønland i øjeblikket reguleres området af den danske havmiljølov

få den første selvstændige lov for grønland om beskyttelse af havmiljøet loven vil i vid udstrækning

den danske havmiljølovgivning

vil selvfølgelig også tage højde for de meget særlige

eksempelvis ikke eu lovgivning lovforslaget er nødvendigt for at sikre et opdateret retsgrundlag for beskyttelse af det grønlandske havmiljø i den eksklusive økonomiske zone ved grønland og lovforslaget indebærer samtidig

bedre miljøbeskyttelse derfor er vi i liberal alliance også positive

mener ordføreren ikke at det kan være fornuftigt at forbyde nogle af de værst forurenende stoffer når nu det er teknisk muligt

skibsfart uden de her stoffer

sig gøre i svalbard som jo også er et meget befærdet område hvorfor skulle

sig gøre i det her som ordføreren selv siger

sårbare havmiljø der skal man jo tage særlige hensyn der skal man jo passe på

når redderne har brugt pengene på de fremdriftsmidler som er nødvendige for at tage hensyn så venter vi til den tid er det ikke os der skal sige jo det er rigtigt at et sårbart miljø og jo det er rigtigt at man så også skal forbyde nogle af de

og havmiljøer og og derfor skal vi også være opmærksomme på hvad vi gør men

andre ting vi skal være opmærksomme på som også er sårbart i og omkring grønland det er

som økonomisk udvikling og andet og det er vi også nødt til at tage hensyn til og derfor er det her en balancegang jeg er er helt enig med herre christian juhl i at det er interessant

hvad der foregår omkring svalbard og hvordan man anvender

de erfaringer de gør sig der men jeg er ikke enig med herre christian juhl i at

gå ud over virksomhedernes indtjeningsmuligheder og hvad har vi nu vi har fyldt havene med plastrester som vi næsten ikke kan komme af med igen og som det vil tage årtier at

vi har ødelagt natur og miljø i kvadratkilometervis rundtomkring på den her klode

indrette vores produktion og transport efter hvad naturen kan holde til og dermed også lave

juhl det har den ikke hos

med at inddrage plastforurening og alt muligt andet i den her sammenhæng

debattere plastforurening i går på den blå planet

vi savner en hel del viden og indsamling

er bare stadig væk ikke enig med herre christian juhl i at forbud

for et opdateret retsgrundlag en tydeligere ansvarsfordeling

godt ønske os at loven havde været langt mere ambitiøs på miljøets vegne og

formuleringen om at der ville blive lagt vægt på

er det overhovedet ikke ambitiøst på grønlands og da slet ikke på det arktiske havmiljøs vegne på den måde at lade sig begrænse af internationale konventioner i stedet burde vi benytte muligheden for at sætte nogle standarder for hvilket niveau vi ønskede

som vi ved teknisk kan lade sig gøre

skubbe til udviklingen

heldigvis er der også fra flere sider blevet gjort opmærksom på

vi naturligvis skal være opmærksomme på høringssvaret fra grønlands politimester

siger grønlands politimester jo at de opgaver og den tilsynsfunktion som forslaget er en videreførelse af har politiet hverken faglig ekspertise til eller ressourcemæssige forudsætninger

det må da bekymre flere andre steder end i grønlandsudvalget

om det ikke er et problem at en tilsynsmyndighed selv mener ikke at have muligheden for at opretholde et fagligt kompetent tilsyn

et vigtigt skridt der bliver taget i dag hvor man

man får afklaret at de tre sømil fra kysten og indtil to hundrede sømil er dansk kompetenceområde og at

egentlige lov og det synes vi er en rigtig god idé

en der selv har arbejdet rigtig meget i internationale sammenhænge

ballastvandkonventionen og svovlforurening

med det internationale samarbejde om at lave

en egentlig fredning af dele af polarhavet altså hvordan går de forhandlinger rykker man fremad og hvad gør danmark egentlig på det område

for radikales vedkommende rigtig vigtigt at vi får rykket videre

den eksklusive økonomiske zone omkring grønland vi bemærker at det er blevet udarbejdet i tæt dialog med naalakkersuisut og tager højde for de grønlandske forhold det betyder bla

at der ikke tages højde for en eu lovgivning hvilket er hensigtsmæssigt i den her sammenhæng

i betragtning af at grønland ikke er medlem af eu lovforslaget er tilpasset den virkelighed og de geografiske forhold

der eksisterer i grønland hvilket er positivt og et skridt i den rigtige retning ofte oplever vi at kongelige anordninger sætter danske love eller dele af danske love i kraft for grønland disse forholder sig ikke altid til de anderledes samfundsforhold eller anderledes geografiske forhold som der er på tværs af danmark og grønland derfor glæder det inuit ataqatigiit at dette lovforslag er den første selvstændige lov for grønland om beskyttelse af det grønlandske havmiljø

i grønland lever vi af havet og de ressourcer som der er i havet fiskeriet er stadig væk vores største hovederhverv og samtidig ser vi også at turismen i grønland siger en øget aktivitet i havet omkring grønland øger behovet for klare rammer for beskyttelse af havmiljøet hovedbudskabet i lovforslaget er at forureneren betaler og det mener vi er rimeligt og er på sin plads vi bemærker desuden at regeringens egen egen arktisanalyse på forsvarsområdet konstaterede at der er et behov for at styrke overvågningen i hele grønland dette gør sig gældende både

luften men også når det drejer sig om grønlands

er vi særlig optaget af hvordan regeringen vil styrke overvågningen af skibe ubåde med mere i grønlands farvand i den eksklusive økonomiske zone vi opfordrer derfor til at regeringen er med til at sikre at der kommer til at være en styrket overvågning i hele grønland lovforslaget bemærker vi

bliver fulgt op af en række bekendtgørelser hvilket vi bakker op fra inuit ataqatigiits

det her område og

at det her er det rigtige jeg er også glad for at se at der virker til at være meget bred opbakning

i den eksklusive økonomiske zone ved grønland for derved at sikre en bedre beskyttelse af havmiljøet i området

glad for at stå her til førstebehandlingen af det lovforslag der skal sikre at vi har de rigtige rammer og forudsætninger for at imødekomme det hensyn beskyttelsen af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved grønland det vil sige fra tre sømil fra kysten og indtil to hundrede sømil er dansk kompetenceområde og området reguleres på nuværende tidspunkt af en kongelig anordning fra to tusind og fire som satte dele af den daværende danske havmiljølov i kraft for grønland havmiljøet i søterritoriet ved grønland det vil sige inden for tre sømil er grønlandsk kompetenceområde i de senere år har der været en stigende menneskelig aktivitet i

det svarer til den gældende forældelsesregel i den danske havmiljølov baggrunden for den fem årige

er at der kan ske skjulte overtrædelser for eksempel ulovlig udledning af olie hvor overtrædelsen først opdages på et langt senere tidspunkt lovforslaget blev behandlet på det grønlandske landstings forårssamling to tusind og sytten som den attende maj to tusind og sytten tilsluttede sig det danske lovforslag jeg håber at folketinget er enig i at danmark skal vedtage lovforslaget og det foreslås at træde i kraft den første januar

en del af det der blev adresseret

vil jeg blot nævne i forhold til det den socialdemokratiske ordfører

bemærkninger til § fem og fyrre

er der i lovens § tyve en klar tilkendegivelse

der kan gives en særlig tilladelse til det men så kræver det

undersøgelser og så videre af det der eventuelt måtte kunne dumpes

i forhold til det som den socialdemokratiske ordfører også adresserede altså hele miljøovervågningsdelen er der i dag et meget meget tæt koordinationssamarbejde

danske myndigheder på det felt

lovforslag som vi behandler

vil gerne sende et statusnotat over til den radikale ordfører så ordføreren kan få et overblik over hvad

vi er tidsprocessuelt med

direktivet lovforslaget giver ministeren mulighed for at fastsætte regler for udvindingsaffaldsanlæg vedrørende deres drift og forurening

jeg forstår har vi ikke sådanne anlæg i i danmark men man kan sige at vi er rustet ifald

mcp anlæg altså i fyringsanlægs forurening og lignende det mener vi er fornuftige forslag

den socialdemokratiske ordfører meget kort og præcist har fortalt hvad det handler om og

dansk folkepartis side

at der er en masse bemyndigelser til ministeren

hvis man har så god en sag som man selv synes man har så man kan overbevise alle andre og

gøre det meget kort det skal bare være min kommentar men dansk folkeparti støtter

de to foregående ordførere

ganske fornuftigt støtter venstre selvfølgelig også det her lovforslag og så skulle jeg hilse

er udvindingsaffaldsdirektivet og det har i virkeligheden begrænset reel betydning i danmark eftersom der her meget sjældent foretages udvindinger eller efterforskninger der skaber den her type

i nordjylland der skabte affald af den her karakter det andet direktiv som lovforslaget skal gennemføre er det såkaldte mcp direktiv der handler om at regulere luftforurenende stoffer fra fyringsanlæg for eksempel fjernvarmeanlæg direktivet skal give mulighed for indsigt i oplysninger om for eksempel egenkontrol og driftjournaler hos virksomheder eller overvågningsdata der viser om for eksempel emissionsgrænseværdierne er overholdt det er en åbenhed som enhedslisten støtter så derfor støtter

oplysningspligt for mcp anlæg er helt oplagt for alternativet at støtte det giver større åbenhed som det også fremhæves i bemærkningerne til forslaget den anden del af forslaget handler om at få implementeret udvindingsaffaldsdirektivet korrekt i dansk lovgivning i danmark er det udvinding af skifergas det handler om alternativet er meget optaget af

hvis der en dag ulykkeligvis skulle blive givet tilladelse tilladelse til udvinding af skifergas bør der være maksimal sikkerhed for at danske myndigheder kan håndhæve regler der sikrer maksimal beskyttelse af mennesker grundvand miljø og natur derfor kan vi støtte

vi synes det er positivt at eu retten medvirker til at enkeltpersoner kan få adgang til oplysninger hos virksomheder der er omfattet af

det er også positivt at der nu vil ske forbedringer

røgen fra især mindre anlæg og biomasseanlæg vil indeholde

at få opdateret og implementeret to eu direktiver dels direktivet om håndtering af affald fra udvindingsindustrien også kendt som udvindingsaffaldsdirektivet vi er ude i de mundrette ord her dels direktivet om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg det såkaldte mcp direktiv gennemførelsen af udvindingsaffaldsdirektivet har en lang historie bag sig det betyder at implementeringen har taget en del år lovforslaget er for så vidt angår udvindingsaffaldsdelen foranlediget af en begrundet udtalelse fra kommissionen den seksogtyvende februar to tusind og seksten i forbindelse med svaret på den begrundede udtalelse blev regeringen opmærksom på at den eksisterende regulering i bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald fører til at

er alle affaldsanlæg der er reguleret af udvindingsaffaldsdirektivet der kan opnå godkendelse det har ikke været hensigten og lovforslaget skal rette op på det så der fremover kan godkendes anlæg der ikke opfylder definitionen for at være et deponeringsanlæg og hvor der udelukkende håndteres udvindingsaffald danmark har oplyst kommissionen at

udvindingsaffaldsdirektivet er der indført et regelsæt på eu plan som skal sikre at udvindingsaffald håndteres mest forsvarligt for at undgå ulykker i danmark foretages der sjældent udvindinger eller efterforskninger som skaber udvindingsaffald hidtil har der kun været foretaget en prøveboring i nordjylland og aktuelt er der ikke kendskab til planer i danmark om etablering af anlæg for håndtering af udvindingsaffald med lovforslaget kan vi dermed sætte punktum for flere af kommissionens åbningsskrivelser på et område uden den dog store praktiske betydning for danmark for emission af forurenende stoffer og forbrænding i mellemstore fyringsanlæg er ikke allerede tidligere reguleret på eu plan vi har allerede på nær et enkelt punkt om at kunne indhente oplysninger om emissioner og lignende hos virksomheder når enkeltpersoner anmoder om det

danmark det er vigtigt da spredningen af invasive arter kan få store konsekvenser for

mener vi at det er er centralt for

nationalt har implementeret eus forordning om invasive arter og eu listen med forbudte invasive arter vi mener

at den supplerende nationale liste over plantesorter og dyrearter der er specifikt invasive i danmark

skridt videre ad den vej som vil gøre noget positivt for vores biodiversitet det er min overbevisning at en national liste vil mindske den trussel som invasive arter udgør over for dyr og planter som oprindelig findes i den danske natur

er hver dag vi ser et grønt forslag fra regeringen så vi glæder os over

mener vi at begrænsningen af invasive arter

forslaget vi har ligeledes da vi sad i regering og lavede naturplan danmark ønsket en styrket indsats

positivt der nu bliver lagt op til en national liste ministeriet lægger op til en fornuftig vægtning af erhvervs og naturhensyn både i forhold til de kriterier arter skal opfylde for at komme på en national

relation til de overvejelser der er omkring overgangsordningen som forslaget indeholder i forhold til den tekniske justering af bilag en til havstrategiloven mener jeg at justeringerne er fornuftige

vi fik for et stykke tid siden en handlingsplan mod invasive arter og min daværende sekretær printede et fint billede af

og nej det var det selvfølgelig ikke men det var ganske morsomt når man læser handlingsplanen mod invasive arter så står at arters udbredelse er dynamisk og det er derfor en konkret vurdering om arter der forekommer tæt på danmark skal betegnes som hjemmehørende arter det er den ene ting som jeg

invasive arter er en delmængde af ikke hjemmehørende arter som optræder invasivt og som forårsager uønskede påvirkninger på de naturlige økosystemer eller på økonomi samfund og menneskers sundhed så

hvad er det så der er uønsket hvad er det der er ønsket når jeg siger

er det selvfølgelig også med henvisning til nogle af bemærkningerne i lovforslaget hvor det helt klart bliver gjort op at hyben er uønsket

det er ulve ikke det er jo en diskussion vi altid kan tage det er ikke så meget det

egentlig vil ind på men det fortæller i hvert fald mig at det her

med at vurdere hvad man synes der skal være her og hvad man synes der ikke skal være her der står også at man ikke regner det for sandsynligt at man kan

hen koste for meget sådan har jeg

er dels det at der er noget der kan være invasivt dels det at der er noget der kan være uønsket dels det at der er noget der kan være ikke hjemmehørende men så er der også hele den her problematik med

startede med at sige er det dræbersnegle vi taler om så tror jeg at der er rigtig mange der gør en masse for man vil helst ikke have ødelagt alle

naboens hybenhæk så tror jeg måske snarere at man går ind og spørger om man må plukke hyben og lave lidt marmelade for det smager faktisk ret godt så der er jo en forskel

i danmark er registreret i alt to tusind fire hundrede og to og tres ikke hjemmehørende arter det er mange sytten otte og halvfems af dem var plantearter der var seks hundrede dyrearter og fire svampearter der skal

i hvert fald finde ud af hvad vi gør og derfor synes jeg også det er rigtig godt at ministeren laver en national liste og siger hvad er det der skal på hvor er det vi skal lave en indsats og hvad skal vi så rent faktisk gøre

i kommunalpolitik i mange år og bjørneklo er

noget af det som man bekæmper rigtig rigtig mange steder og det går sådan nogenlunde vil jeg sige jeg tror det er rigtig godt at vi har lavet nogle lidt strengere krav og nogle strengere regler for så håber man da også på at man kan få dem fjernet helt

i forhold til den tekniske justering af bilag en til havstrategiloven har

nogen bemærkninger jeg tror dog lige jeg vil slutte af med en ting

jeg fik at vide at sikahjorte oprindeligt ikke hørte til i danmark

sådan noget vi ikke tænker over i dag for

i dag har vi bare fasaner vi sætter dem sågar selv ud hvis vi synes

giver stof til eftertanke så med de ord

områder som de ikke selv ville kunne sprede sig til og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet det er

inkluderer invasive arter ikke ulven

er kommet hjem til den danske natur og den har en positiv betydning

men det er ikke og bliver aldrig nogen sinde

på den vis er vi jo sådan set enige men jeg sagde også at når man læser selve handlingsplanen

står der at invasive arter er en delmængde af ikke hjemmehørende arter som optræder invasivt og som forårsager uønskede påvirkninger uønskede påvirkninger på de naturlige økosystemer eller på økonomi samfund og menneskers sundhed derfor vil det jo altid være en vurdering

det er ikke det samme som at vi skal diskutere ulve

arter der er problematiske i danmark og lovforslaget indebærer at miljø og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om udarbejdelse af en national liste

invasive arter der er problematiske i danmark

arter omfattet af listen lovforslaget indeholder endvidere en teknisk justering af havstrategiloven der har til formål at sikre en mere sammenhængende og konsekvent adgang til tilstandsvurderingerne i medfør af havstrategirammedirektivet

til skade for den danske natur og det bliver muligt at indføre handelsforbud der findes indførte arter af for eksempel blomster som kan pryde de danske haver og være til glæde for haveejerne uden at skabe problemer i dansk natur så findes der andre arter som hvis de udsættes i dansk natur breder sig uhæmmet for eksempel fordi de ingen naturlige fjender har i de danske økosystemer og som i værste fald udrydder hjemmehørende danske arter invasive arter

have en meget negativ effekt på den danske biodiversitet og det er derfor meget positivt at der nu bliver bedre muligheder for at sætte ind over for disse arter så

ros til miljøministeren for dette lovforslag en anden del af lovforslaget handler om en teknisk justering af bilag

til havstrategidirektivet det ser meget tilforladeligt og rent teknisk ud men i enhedslisten kan vi

vi kender ministerens kærlighed til havbrug og andre ting så det vil vi

at dykke lidt nærmere ned i i udvalgsbehandlingen for at være helt sikre på

men overordnet set er vi positive over for

to tusind og fjorten om invasive ikkehjemmehørende arter til selv at kunne udarbejde en tilsvarende national liste over invasive arter der er problematiske i danmark det handler altså om en liste over arter hvor spredningen af arten vil

en skadelig indvirkning på biodiversiteten og relaterede økosystemer i danmark

er udkommet i foråret to tusind og sytten kan man se

den første udgave af den nationale liste i liberal alliance finder vi det meget

en fokuseret effektiv forebyggelsesindsats over for spredning af invasive plante og

eksempelvis signalkrebsen der er problematiske i danmark og derfor støtter liberal alliance selvfølgelig

de invasive arter

skovsnegl hvis man ikke skal bruge det

noget som skvalderkål og vinbjergsnegle og dådyr og fasaner som også dansk folkepartis ordfører nævnte og faktisk var det

danske natur der kan vi jo blive overrasket alle sammen men når man tænker over det der dyr og ser det løbe langt vejen kan man måske godt se at fjerpragten ikke nødvendigvis passer ind i et dansk

men man kan lave meget sjov med invasive arter jeg huske en tidligere minister som

spise invasive arter fordi man så håbede at der faktisk ville komme sådan direkte efterspørgsel der

er der ikke nogen der skal ud og spise bjørneklo alle andre spændende

og det kan vi selvfølgelig støtte

også er en gennemførelse af eu lovgivning og her har regeringen så valgt at udarbejde en national liste over invasive arter der kan fagligt argumenteres for den her tilgang

om regeringen vil vægte det erhvervsvenlige lidt

men vi vil altså vælge at se positivt på muligheden for også at kunne regulere arter

hænderne farer automatisk ned og holder lidt på lommerne når ministeren kommer med forslag der ændrer havstrategiloven

det såkaldte miljømæssige råderum og ministeren må derfor undskylde hvis vi

i udvalget på den her del og det så viser sig at frygten er fuldstændig ubegrundet

til denne meget tekniske del under udvalgsbehandlingen overordnet set

er vi på det foreliggende grundlag positive over for lovforslaget

tidligere blevet sagt at hun er rejsende i bekymringsindustrien og til sidst blev der også rejst en lille bekymring

krydset i kalenderen i dag men det kan være det kommer

ikke desto mindre synes jeg det er et rigtig fint lovforslag vi behandler her i dag som tidligere talere har været inde på handler det om at forebygge dels introduktionen af de her invasive arter i danmark

liste i nogle år efterhånden men det giver god mening at vi også får en dansk pendant den endelige liste ligger først fast når der har været en høringsproces om det her og jeg vil

gerne rose ministeren for en god inddragende proces i forhold til det og det tror jeg der er en del grønne organisationer der

så må vi se hvordan den endelige liste kommer til at se ud men

mon ikke både canadisk balsamin og japansk pileurt og jeg har ingen idé

det konservative folkeparti kun

vores natur og derfor har vi også et klart ønske om

få gjort noget ved den problemstilling lovforslaget indeholder jo elementer af det i forhold til vores arbejde lige så vel som vi også har en teknisk tilpasning af bilag en i havstrategiloven som er en nødvendig konsekvens af en nylig nylig tilpasning i eus havrammedirektiv vi foreslår at der skal være

et godt skridt i retning af det i dag og så kommer vi jo til

også den konservative ordfører nævnede

køre en høringsproces omkring de elementer der skal fremgå af listen vi lægger vægt på at vi meget håndgribeligt får gjort noget ved den her problemstilling

så vi undgår de invasive arter eller får bekæmpet dem der er her jeg ser frem til

den første i rækken er herre daniel toft jakobsen

fordi det henviser til den ene paragraf og den henviser så til den anden paragraf og sådan bliver man så ellers kørt rundt i systemet så man bliver ikke ret meget klogere af at læse lovforslaget så det jeg i hvert fald vil under udvalgsbehandlingen er at finde ud af hvad

af konsekvenser for de virksomheder der skal køre derude der er øgede krav til forsikringer og så videre

hvis det her har nogle økonomiske konsekvenser der gør

omstændigheder så jeg jeg håber at vi får en

omhandler virksomheders mulighed for at blive sikkerhedscertificeret til på eget ansvar at køre på jernbanen i forbindelse med arbejdskørsel det er vigtigt at påpege at der med det her lovforslag ikke ændres på sikkerhedsniveauet på jernbaneområdet det er ikke noget vi overhovedet vil gå på kompromis med ved erhvervelse af sikkerhedscertifikat skal virksomheden herefter arbejde

efter de gældende retningslinjer og procedurer som allerede er fastsat i sikkerhedsledelsessystemet derved vil den danske jernbanes høje sikkerhed også sikres fremover med lovforslaget giver vi virksomheder mulighed for at køre på jernbanen under eget ansvar

i forbindelse med virksomhedernes forretningsmuligheder i

forhold til jernbaneloven og det vil

til gavn for erhvervslivet og til syvende og sidste for samfundet som helhed til slut vil jeg gerne takke branchen for deres rolle i udformningen af lovforslaget jeg mener altid det er vigtigt at inddrage og være i kontakt med branchen når vi laver lovforslag som berører virkelighedens verden derfor vil jeg gerne anerkende og rose ministeren for netop at have inddraget branchen i processen venstre støtter lovforslaget og jeg skulle hilse fra min konservative kollega og meddele at

i virkeligheden går ud på eller eller rettere hvad

det åbne jernbanenet som vi kalder det nu ikke længere kan være omfattet af banedanmarks

og den ansvarsforsikring sådan har det været indtil nu og der opstår mit første spørgsmål

firmaer til som opererer på jernbanenettet eller er det noget lovgivningsmæssigt eller krav fra eu eller hvad ved jeg som siger at banedanmark ikke længere må

om jeg så må sige bruge sine egne sikkerhedscertifikater og ansvarsforsikring på andre firmaer det kunne

i takt med at banedanmark jo udliciterer mere og mere af deres arbejde i marken tidligere var det banedanmark

stort set forestod alt arbejde og selv havde folk og maskiner og hvad det hedder til at forestå arbejdet på jernbanenettet og vedligeholde eller for den sags skyld lave nyanlæg og så videre

jo blandt andet set udlicitering af hele deres

klipper træer ned og jeg skal give dig skal

vedligeholder i forhold til eldriftsservitutten

så træerne ikke vælter ned over elledningerne og og alt det

er også blevet udliciteret eller privatiseret

signalprogram elektrificering og så videre og så videre det er jo

fuldt ud selv forestår

jeg går ud fra at det så er i den forbindelse at det pludselig er blevet et behov og det synes jeg selvfølgelig er en kedelig udvikling men omvendt

som kunne blive omfattet af det her og som skal kunne søge sine egne

sikkerhedscertifikater og stå med sin egen ansvarsforsikring er værksteder værksteder tænker jeg

kender jeg kun til at dsb har nogle værksteder

også og lokalbanerne har sikkert også

er paranoid på det her område at nå ja dsb står over for at skulle købe nye tog og i den forbindelse opererer de med muligheden for

leverandøren af de nye tog selv skal kunne kunne forestå noget

værkstedsvirksomhed og så gør man det klart på den måde det

skal stille op med det her

skyld også andre som der står det er så ikke arbejde der udføres for en jernbanevirksomhed eller en infrastrukturforvalter og så er det jeg tænker hvad

skal de på det danske jernbanenet der kan sikkert godt opstå en situation

kan det ikke omfattes af at dsb arriva banedanmark lokalbanerne lejer

de vel egentlig har gjort indtil nu

ikke der er for meget plads på det danske skinnenet i forvejen og jeg er helt klar over det kan jeg jo læse at selv om der skal tildeles kanaler og det er så i øvrigt

har nogle kontrakter med nogle private firmaer om at de skal gøre noget inden for en bestemt tid fører det så til erstatningskrav mod banedanmark

men alligevel ærlig talt er jeg lidt skeptisk over for at slippe alle mulige firmaer med eget certifikat løs på jernbanenettet

jo godt kan høre men omvendt er jeg også med på at

hvis arbejdet bliver lettere af vi er i den situation vi

private entreprenører på området så

også nødt til at tilpasse sig det

ikke udfører opgaver for en infrastrukturforvalter eller jernbanevirksomhed generelt stiller offentlige myndigheder vi alt for mange forhindringer i vejen for erhvervslivet og det er virkelig noget der hæmmer væksten det skal være lettere at drive virksomhed i danmark hvis vi skal blive et rigere samfund og det skal vi derfor er det godt at ministeren med det her lovforslag tager fat på det arbejde der er med at få fjernet nogle af de her forhindringer med de ord skal jeg meddele at liberal alliance støtter

blev dog også

en smule bekymret over både herre kim christiansens og herre henning hyllesteds

rundtossethed da jeg af erfaring ved

er der som oftest et eller andet

forsikringer og måske omkostninger til certificering som

bekymringer som jeg er sikker på at vi tager med og får

til selv at køre på banen på eget ansvar efter lovens §

en bred aftale om en ny taxilov der skal træde i kraft første januar to tusind og atten

ønsket om en modernisering af taxibranchen har været meget stor fra en bred kreds af aktører

afgørende at skabe mere konkurrence i taxibranchen det sikrer vi helt konkret ved at afskaffe antalsbegrænsningen sådan at

fra to tusind og atten til to tusind og tyve årligt frigives fem hundrede nye tilladelser og efter de tre år afskaffes antalsbegrænsningen

afskaffer vi også den geografiske begrænsning og på den baggrund øger vi i antallet af vogne mens det bliver lettere at drive taxivirksomhed det kommer også i sidste ende forbrugerne til gode taxibranchen skal nu også til at vænne sig til at tænke som virksomhedsledere og forretningsfolk og ikke bare som vognmænd der kører med en tilladelse der skal afleveres når man ophører som vognmand nu skal man

tænke strategisk investere med omtanke og i øvrigt skal der måske også stilles krav indadtil i organisationen vognmændene bliver introduceret til

at anvende tilladelsen til forskellige former for kørsel vognmanden kan således lave en aftale med et kørselskontor om udførelse af taxikørsel men han eller hun kan også vælge at udføre kørsel for et taxi eller trafikselskab

for at kørselskontorerne kan lave fleksible aftaler med vognmanden der eksempel ønsker at køre taxi lejlighedsvis når der er brug for ekstra kapacitet helt grundlæggende sikrer vi

får nogle klare spilleregler hvor det for socialdemokratiet har været afgørende at sikre at der betales skat af chaufførernes indtægter og at taxikørsel foregår på gode løn og arbejdsvilkår med respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel vi sikrer også at

kørselskontoret skal dermed tage et større ansvar for at der er styr på skattebetalingerne for at understøtte dette

sædefølere derved mener vi

effektiv skatteinddrivelse

det styrker endvidere forbrugerbeskyttelsen at der oprettes en klageadgang og at chauffører også skal gennemføre en godkendt chaufføruddannelse og udvidet køreprøve

vi lukker ikke døren for teknologiske landvindinger da aftalen slår fast at yderligere digitalisering af branchen fortsat skal være mulig eksempelvis

interesserede forbrugere kan benytte sig af debatten om taxiloven og hemmelighed har været meget præget af uber

det jo vigtigt for mig at sige at socialdemokratiet ikke er modstander af uber og ny teknologi vi insisterer til gengæld på at aktører på taximarkedet skal konkurrere på lige vilkår

alle taxichauffører skal betale skat og det skal teknologiudviklingen til enhver tid kunne understøtte

det selvfølgelig utrolig vigtigt at sige at vi er åbne for

er lagt ind i loven forekommer

stilles der også færre krav til kørselskontorerne i landdistrikterne

kombineret med ophævelsen af antalsbegrænsningen

at landdistrikterne er dækket ind i den nye lov i byerne har der til tider været en udfordring med at dække den efterspørgsel der jo er fremover er der mulighed for at øge kapaciteten der vil sikre et større udbud af taxier som vil give bedre kundebetjening mindre spildtid og bedre økonomi

det kræver tilvænning for nogle vognmænd at de kan flytte vognene rundt alt efter hvor kunderne og opgaverne er men jeg tror på at det nok skal kunne lade sig gøre det er også intentionen at den nye taxilov skal sikre flere handicapvenlige biler da det igennem indførelsen af en universaltilladelse bliver muligt både at køre almindelig taxikørsel og handicapkørsel

vi særlig glade for det bliver derved lettere at bygge en forretning op med handicapkørsel når man kan kombinere det med almindelig taxikørsel derudover bliver alle chauffører uddannet i at hjælpe gangbesværede handicappede med videre fremtidens kørselskontorer bliver herre i eget hus

at et kørselskontor kan smide den vognmand ud der nægter at leve op til den aftalte service og for at sikre at den nye taxilov efterleves hæver vi også med lovforslaget bødeniveauet sådan at spændet bliver fra fem tusind kroner for mindre forseelser til femogtredivetusind kroner for alvorlige forseelser

skal loven evalueres tre gange første gang efter en år og her får vi allerede lejlighed

som forventet det er socialdemokratiets opfattelse

er noget at køre med og at i og med man ophæver antalsbegrænsningen og man opleve at taxierne søger ind til byerne i stort tal

konkurrence mellem alt for mange

i byerne og altså en konkurrence som nødvendigvis

har været drøftet og hvor socialdemokratiet selvfølgelig har lagt meget stor vægt på at

man skulle være påpasselig var

finde hverken skattesnyd eller social dumping sted vi er ikke interesserede i at skulle øge man

blandt andet har tænkt os er jo selvfølgelig at følge udviklingen nøje både hvad angår udviklingen af konkurrence

i landdistrikterne men også hvordan det kommer til at forme sig i byerne og i særdeleshed hvordan det er

kommer til at håndtere de her forskellige problemer som herre henning hyllested adresserer

om jeg er nervøs for hvorvidt det fuldstændig er uladsiggørligt

ikke jeg deler ikke den nervøsitet som herre henning hyllested udtrykker men jeg er meget opmærksom på problemstillingen derfor ser

jeg også frem til at vi høster de erfaringer og i øvrigt tager det op til drøftelse i aftalekredsen når det er den første evaluering skal forekomme

kommer der rigtig mange til erhvervet der kommer også mange for lige at prøve at se nu går og efter kort tid viser

så fiser man ud af erhvervet igen men man har måske været med til i mellemtiden at presse lønniveauet og niveauet

for arbejdsvilkår det er jo den erfaring der også er gjort i andre lande

sat nogle forskellige ting ind men jeg vil sige at

bygget på den eksisterende taxilovgivning og så stille og roligt hvad skal man sige

på de problemstillinger og netop af samme årsag er de her evalueringer lagt ind vi ønsker ikke svenske tilstande det har vi hele tiden gjort meget klart ikke er

til hensigt men omvendt har vi også lyttet til taxibranchen og til de interessenter som er knyttet til den og i særdeleshed også til kunderne både erhvervskunder men også private kunder om hvilket ønske de har haft til en modernisering og det har været nødvendigt at skulle modernisere og man har ikke skønnet og det mener socialdemokratiet heller ikke at det har været tilstrækkeligt at bygge videre på den eksisterende lov der måtte det til som nu

men det har været svær øvelse fordi man skulle tage rigtig mange hensyn i forhold til at liberalisere

en taxalov vi har fået en liberalisering som også var ønsket i hvert fald af visse dele af branchen

at man nu kan drive sin virksomhed i selskabsform

starter en taxaforretning risikerer man altså ikke hus og hjem hvis man nu skulle mislykkes med foretagendet

hele landtaxaproblematikken den har vi

folkeparti været rigtig bekymret for

som jeg håber kan dæmme op for det men

skal være meget vågne i den her fase frem mod en evaluering jeg er tilfreds med at jeg ved at landdistrikternes

har lavet et samarbejde hvor de selvfølgelig kigger meget kritisk på hvordan det udvikler sig ude i landdistrikterne

elendige løn og arbejdsvilkår

en vis lovløshed i forhold til overenskomster

vi jo sad i en stor rundkreds og diskuterede om vi kunne skabe nogle ordentlige løn og arbejdsvilkår for den her sektor og det endte så med

at lykkes fordi 3f blokerede for det så det er blot til almen viden at det er 3f der sådan set bærer ansvaret for at der er elendige forhold

men det lykkedes ikke i den her taxalovgivning og det ærgrer mig en anden ting vi heller ikke nåede så

hele flexproblematikken flextaxa var jo ment som en

i øvrigt betalt af kommunekassen og

den ordning er dansk folkeparti ikke tilfreds med i den nuværende form

har fået en taxalov der frem for alt skaber lige

og en taxalov hvor der ikke er plads til fusentaster lykkeriddere og pirater som for eksempel uber men

samtidig med at vi har fået skabt en lige og

udenlandske taxiselskaber og kapitalfonde som vi jo har set det i sverige hvor kapitalfonde har sat sig på en stor del af taximarkedet hvilket har ført ringere service med sig langt hen ad vejen

ind og smide hus og og det hele

egenkapital og ja kan de sælge den videre til en kapitalfond så

vil jeg da høre om herre kim christiansen deler

så prøver de den lige af og det gik så ikke og så trækker de sig ud igen og i mellemtiden har man ligget og kørt

de vilkår vi trods alt kender og som er generelle i dag for

kim christiansen ikke nervøs for at det er det der bliver udviklingen sammenholdt med

de her store selskaber kapitalfonde som i virkeligheden kommer til at dominere og og vi vil formentlig komme til at se udbredelsen af de såkaldte arme og ben firmaer

timen der har vi jo i forvejen set en masse lykkeriddere gå ind

det fik vi desværre ikke løst med den her taxilovgivning men i forhold til selve

man skal altså alligevel investere nogle penge

en gammel opel kadett på nettet og så kunne man ligge og køre taxi og

får vi sikret at der netop er

miljø og klimakrav til de her biler vi får også sikret at der fremadrettet

skattebetaling i taxabranchen og det er helt afgørende

noget der skurrer lidt i mine ører når jeg hører kim christiansen tale her nemlig

hvis det var sådan at dansk folkeparti havde villet ordnede forhold på det her område og havde stemt for vores forslag

ikke haft den her diskussion men der blev man jo skræmt af regionerne i forhold til dut krav og

sat i verden for at give al magt til lo og de røde fagforeninger

det ville 3f ikke være med til og derfor brød de forhandlinger jo sammen

og det synes jeg er beklageligt jeg ved at vi to har et varmt ønske om at få de forhandlinger genoptaget og så kan vi måske få alle til

må vi samarbejde om det og jeg håber også at herre kim christiansen

fortsætte det samarbejde i forhold til at få sikret ordentlige vilkår på det her område

der er et gedemarked derude hvor der er urimelige vilkår og

det lovforslag vi behandler her i dag har

lidt af en svær fødsel det er i hvert fald noget der har været længe undervejs

diskuteret det her jeg har selv deltaget

vi har længe erkendt at der var behov for at modernisere taxiloven et behov for at få liberaliseret tingene få fjernet

få en ny dynamik ind i erhvervet få

en effektivisering til gavn for både erhvervet men så sandelig også for kunderne derudover har det været et vigtigt mål for venstre

erhvervet det er en væsentlig del af liberal politik netop at sikre fair

men man konkurrerer inden for nogle fair rammer og så er det også vigtigt mål at vi sikrer en god taxidækning både byerne men så sandelig også på landet også på det her punkt ønsker vi et danmark der hænger sammen det har været en svær fødsel det har bølget frem og tilbage men vi fandt jo sammen den niende februar i år om en meget bred aftale

for de øvrige partier der er med i den aftale og kvittere til ministeren at det netop er lykkedes at lande en bred aftale

den brede aftale gør at der bliver stabilitet på området at der bliver vished i stedet for at det er sådan noget der bliver ændret hver gang man skifter regering nu får vi stabilitet det betyder ikke at det her

jo netop blevet enige om at det her

skal evalueres der skal være en evaluering allerede efter en

og efter tre år og efter seks år og det

nogle justeringer af det vi har lavet her

der er det jo sådan at hvis man står med et kort og kigger ud over terrænet

det også i den her virkelighed og derfor hvis den her lov som svarer til kortet

det skal vi politikere ikke holde os for gode til men det

som udstedes af styrelsen

kommunerne der udsteder nogle taxibevillinger da vi ophæver antalsbegrænsningen efter en

tre år jeg synes det er godt at der er en overgangsperiode

de nye forhold og den geografiske begrænsning ophæves også det er jeg sikker på bliver til stor gavn for både kunderne og og for branchen

det været vigtigt at vi har en indsamling af data i forbindelse med taxikørsel

primært fordi vi vil sikre at der betales skat af det her vi gider ikke at have sort

det er alting der bliver opgivet til skattevæsenet men det gider vi ikke her i danmark så det er vigtigt at vi har den her elektroniske indhentning og opbevaring af data som også er et væsentligt element

også været vigtigt at der er en tryghed for kunderne det er derfor vi går ind og stiller vandelskrav det er derfor vi har nogle uddannelseskrav til

vi er landet på et fornuftigt niveau det er noget vi har drøftet meget

niveau men det der er helt centralt er altså at alle kommer til at betale skat der bliver ordnede forhold på området så er der et par punkter hvor der

hvad vil det her nu betyde for landdistrikterne vil det blive sådan at samtlige taxaer nu flokkes inde i byerne som fluer om en sukkermad

man kan have ude i landdistrikterne men vi har også indbygget nogle elementer der gør at vi imødekommer den bekymring for det første gør vi det altså nemmere

drive et kørselskontor ude i landdistrikterne der er markant lavere kapitalkrav og det er jo netop i erkendelse af at det skal være lettere at etablere sig ude i landdistrikterne et andet

der er en given kommune hvor der er forholdsvis langt mellem husene

med den her liberalisering ja så får kommunalbestyrelsen altså en mulighed for at udbyde kørslen i et givent område det kan være

en del af kommunen hvor der er et problem

flexturene nok er gået over gevind når man efterhånden kan bruge dem til at køre på diskotek med midt om natten der gik ikke nogen busser

er også kommunen der bestiller den offentlige servicetrafik som jo også påvirker taxaerhvervet hvis kommunen vælger at udvide sin offentlige servicetrafik i meget store pakker

i det regionale trafikselskab der byder på det jamen så er det klart så bliver lidt sværere for den lokale vognmand

derfor er det naturligt at det er kommunen der udstyres med den her mulighed

fordi det er der det samles det er på det kommunale niveau

til at sikre en fornuftig dækning men hvis det skulle vise sig ikke at være tilfældet

er glad for at vi har den evaluering

at der bør nedsættes et udvalg nu der fokuserer og

den går rivende stærkt og hvad betyder det der kommer ny teknologi hele tiden giver det anledning til nogle ændringer og yderligere moderniseringer det kunne det meget vel gøre men men lad os se hvordan udviklingen er

det vi følger nøje alt i alt synes

vi har fundet en rigtig god balance med den her taxilov vi får ordnede forhold på området vi

og ny fleksibilitet til gavn for kunderne og erhvervslivet og det tror jeg på ender op med at vi får

når vi har haft det første år med den her nye lov venstre støtter lovforslaget og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti

almindeligt bredt ønske i branchen om at der nu skulle ske noget

have en helt ny taxilov det er godt nok ikke min

af det københavnske taxierhverv især fordi man jo i københavn har de meget meget store taxivognmænd og det er i høj grad et ønske hos dem når jeg er kommet sådan rundt i provinsen og det gør jeg jo dog meget

synes jeg ikke at det er et

at der skal ske noget drastisk som jeg jo altså mener at den nye

har kørt sådan i fem og tyve år men med den udvikling der er sket i vores samfund er vi altså også nødt til at få taxierhvervet med med i en modernisering og og derfor er der da helt klart nogle der ser spøgelser her og er bange for hvad

hvis det viser sig at det bringer noget ubehageligt med som vi ikke ønsker fra politisk side

der er nogle derude der er bekymrede og det er også derfor at vi på tværs af partierne

blandt andet siger lad os nu se hvordan det fungerer i landdistrikterne og om de tiltag vi har indbygget er tilstrækkelige og ellers

i diskussionerne her de sidste par år har

og hvad det hedder alt sammen

kunne gøre nøjagtig det samme som ubers app kunne og jeg

chaufføren og jeg skal give dig skal jeg altså det er jo ikke fordi der

en modvilje i branchen mod at være med det man

måske har været imod er selvfølgelig den her meget drastiske disruption som jeg mener finder sted nu

branchen med i den grad at åbne op for tilladelser og

ikke at sætte begrænsninger for tilladelser og dermed give plads til mange mange flere

kvittere over for branchen for at man netop har taget ny teknologi til sig

men det jeg synes er helt centralt her og det vil jeg tro at enhedslisten også hilser velkommen er at vi får ordnede forhold nu er det sådan dem der vil leve af at tjene penge på at køre med andre mennesker og det er rigtig godt

betalt skat på det her område

lorentzen giver udtryk for at det her flextrafik

er ved at gå lidt over gevind og at der er nogle eksempler derude på at folk bruger det i stedet for en taxa det lyder jo rimelig foruroligende men kan herre kristian pihl lorentzen ikke bekræfte at vi rent faktisk spurgte specifikt ind til det her rygte

steder hvor der var nedlagt en bus eller hvor folk skulle bruge

hospitalskørsel og den slags altså ikke som erstatning for en taxa

grundlæggende er flextrafik rigtig godt men der er altså stadig væk nogle enkelte kommuner hvor jeg synes det er gået over gevind

for skatteydernes penge at køre rundt med unge mennesker til diskotek midt om natten det er ikke

synes jeg men jeg respekterer det kommunale selvstyre og derfor er det jo op til kommunerne at gøre det

jeg synes bare ikke det er fornuftigt men det er også derfor kommunerne skal forholde sig til at hvis man gør det der

nogle flexbiler rundt med skatteydertilskud

kommunalvalget det virkelige problem på det her område er jo nok nærmere nogle af de

der er uorganiseret arbejdskraft hvor der er løndumping og hvor der er meget tvivlsomme arbejdsvilkår vil venstre være med til

nærmest wild west agtige forhold der gør sig gældende i nogle af de her biler hvor folk ikke får

stillede vi netop nogle sociale krav om at der skulle være

det gjorde vi fra statens side på tilsvarende måde bør man selvfølgelig når man som kommune og region udbyder noget forholde sig til den slags og hvis man får nogle priser ind som er ufattelig lave så man kan se

det skal ses i lyset af at vi faktisk mener at den eksisterende lovgivning ville være det bedste udgangspunkt for at foretage helt klart nødvendige ændringer

hidtidige foreningsstruktur kombineret med en lovgivning der sikrede et gennemreguleret erhverv faktisk har bevist sin duelighed og været medvirkende til at vi i dag har et erhverv det

alle erkender der er sundt og altovervejende befolket af vognmænd og chauffører der gør hvad de kan for at få et ærligt udkomme af arbejdet med at transportere

et bredt ønske i branchen jeg

kapitalisering af erhvervet

er et bredt ønske vi har i hvert fald en klar frygt for at de allestedsnærværende kapitalfonde nu vil gøre deres indtog i taxibranchen for det har de gjort alle mulige andre steder så hvorfor skulle de gøre det i danmark og det synes

ikke er positivt i forhold til den måde det foregår på i dag det lykkedes faktisk

transportministeren man kan næsten sige i ly af diskussionerne om uber at komme igennem med en efter vores mening helt uhørt liberalisering og deregulering af et

velreguleret erhverv så mens alle var optaget af ikke at give plads til uber i den nye

slet ikke noget dårligt politisk håndværk

ærgerligt at det egentlig kun var enhedslisten der

lovforslag er selvfølgelig som jeg har nævnt antalsbegrænsningen som ophæves og det at den geografiske begrænsning ophæves vi tror

at det giver en usund konkurrence i byerne hvor kunderne jo først og fremmest er

og vi tror på at erhvervet vil blive præget af chanceryttere og konkursryttere for den sags skyld som lige skal prøve om det går og

efter kort tid når de opdager

med de her lempede adgangskrav man

nu hvor det bliver nemmere at blive både chauffør

og vognmand så er der hele spørgsmålet om overenskomstbestemmelsen i det her lovforslag er det så indskrevet i §

det helt uafklarede spørgsmål som jo også har betydning for både godskørselsloven og busloven fordi det er de samme formuleringer man

en stribe høringssvar

herunder fra transportgruppen og di transport

er noget vi i enhedslisten er meget optaget af og

i flere omgange efterlyste en løsning

nuværende retstilstand som jo er defineret af højesteretsdommen af fjerde februar to tusind og femten er ganske enkelt helt uholdbar hvis man

man bare se på hvordan det har udviklet sig til det rene wild west på området for ost

ministeren når han nu har chancen ikke skærer igennem og én gang for alle får lavet en formulering der genopretter retstilstanden fra før højesteretsdommen

alle beder om 3f

en formulering i deres høringssvar di transport henviser til det protokollat som er indgået med 3f ved overenskomstforhandlingerne til brug for en formulering

der er cirkulæret om arbejdsklausuler

som meget ligner ilo konventionens formulering om at man skal være sikret løn herunder særlige ydelser arbejdstider og andre arbejdsvilkår som ikke er mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af

samme art i henhold til i kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i det her tilfælde altså i danmark som gælder for hele det

som atax henviser til så altså

igennem her man kunne næsten tro det var ministerens ønske

bevare de nuværende uholdbare forhold hvor alt flyder og hvor der gives helt uholdbare bud på to hundrede og femten

det er også meget sigende i den forbindelse at

de almindelige bemærkninger som bemærkningerne til § ti og høringsnotatets bemærkninger

meget meget kortfattede

får mig til at tro at ministeren må anse det for en hvepserede

§ ti i stedet for at ministeren sætter sig sammen med de største aktører i erhvervet og får sat tingene på plads nå jeg

vist overskredet min tid i et så omfattende lovforslag er der meget jeg gerne ville have kommenteret men det tillader tiden ikke

og komme med konstruktive indspil så jeg synes

realpolitisk og være med i nogle af de her ting for

at han ikke anerkender det her med at der generelt i branchen skulle være et ønske om

den her lovgivning det er jo helt op til herre henning hyllested selv at fortolke det men kan herre henning hyllested ikke bekræfte at dansk taxi råd og 3f som jo er dem der organiserer henholdsvis taxavognmændene og så

er af den københavnske taxabranche

nogen af de taxaforeninger jeg har snakket med ude

mine drøftelser med mange af 3fs tillidsmænd på det her område

endda min egen gruppe er endt med

så at vi får taget det næste skridt i forhold til at få retableret retstilstanden fra før nortra dommen så vi får

regioner og kommuner laver udbud at man opererer med en eller anden form for social klausul vi hørte jo nærmest venstres ordfører

ordet social klausul men det var lige før han sagde at man må stille nogle krav

der er ordentlige vilkår er det ikke den her retning vi skal gå i for at sikre i hvert fald på det her ost tilladelsesområde at der kommer mere skik på tingene for der er altså steder hvor

det flyder som det gør kunne man jo rette op på noget af det

ved ved at trafikselskaber

stillede krav om sociale klausuler i deres udbud det gør de for nogles vedkommende i dag og nogle steder fungerer det faktisk godt og der er ved at komme kontrolmekanismer

afviser at have noget med det at gøre og de vil ikke

deres udbud med sociale klausuler så jo helt klart

begrænsning ophæves så man kan køre taxa i hele landet hvis man får en tilladelse der indføres én type tilladelse for erhvervsmæssig persontransport i biler antalsbegrænsningen ophæves så danskerne vil få bedre mulighed for at få fat i en taxa og det er tiltrængt kunderne vil få mulighed for at aftale en fast pris med deres taxachauffør alt sammen tiltag som gør det lettere for de enkelte vognmænd og chauffører at drive deres virksomhed og det til en bedre oplevelse at være taxakunde i danmark

liberaliseringen af lovgivningen vi så gerne at man havde givet nye former for taxakørsel lettere

for at operere i danmark

dog over at også de nye virksomhedsplatforme med vedtagelsen af det her lovforslag er tættere på at kunne operere i danmark end de har været tidligere så samlet set er der kun en lille dråbe malurt i det liberale bæger for overordnet set er det et rigtig godt liberalt lovforslag som vi behandler fordi det giver borgerne og erhvervet nye muligheder det ophæver en række begrænsninger og det styrker konkurrencen på taxamarkedet til gavn for alle

fleksibelt at drive taxavirksomhed i danmark så i forhold til det udgangspunkt man har

marked hvor det vil være lettere at etablere sig også for nye typer af virksomhedsplatforme

med platforme som vi lige hørte til allersidst er jeg ret sikker på

nemmere adgang for nye platformsøkonomier der er en reguleret branche

med den her lov liberaliserer markedet og det gør det jo alt andet lige mere fleksibelt både for nye operatører men jo også

for de nuværende operatører på markedet

fornuftig forretning og det synes jeg grundlæggende er

glædeligt at liberal alliance som ellers

set bare skulle have fuldstændig wild west forhold på det her område har været med til at tage ansvar for en lovgivning der sikrer

kvittere for det er jo positivt at man kan gå konstruktivt ind og være med i det alligevel vælger fru christina egelund

for at det er ærgerligt at der ikke er plads til nogle af de her nye spændende firmaer

sådan som også vores fremragende ordfører fru mette reissmann var inde på at vi er imod ny teknologi det kan vi sagtens se for os

der ikke rigtig har været nogen af de steder hvor de har fungeret hvor der er blevet betalt skat

det at i store byer som new york og london og paris har man valgt at dømme dem ude fordi der ikke var tilstrækkelig styr på det med skattebetalingen

spørgeren jo også så rigtigt siger jeg ved ikke hvad det er for nogle

i de westernfilm jeg har set

scenarier med cowboyer og indianere der skyder efter hinanden

ikke ligefrem den retstilstand som vi

forestillet os på taxamarkedet så jeg ved ikke helt hvad det er

men vi taler jo her om velkendte uenigheder og det er også noget af det som har gjort at det har

det ikke nogen hemmelighed og det har vi heller ikke lagt skjul på i mit parti at vi gerne ville liberalisere

men derfor glæder vi os selvfølgelig over de gode liberale skridt som tages med det her lovforslag

et parti der mener at enhver virksomhed der opererer i danmark skal betale den skat

til cowboyer og indianere lasso og tjubang men simpelt hen til en eller anden form for lovløshed hvor der ikke er nogen regler

jeg glad for at man så alligevel har valgt her til sidst at indskibe sig i en lov der sikrer at vi fortsat har

vesten på det her område og det mener jeg heller ikke det er

i en dagsordenen hvor man ser positivt på nye teknologier i min optik

er uber en fremragende virksomhed det er der også et stort antal danskere der synes for ellers havde de formentlig ikke downloadet appen og været glade for at benytte sig af den noget som mange af os jo også gør når vi rejser i udlandet

som giver mening i forhold til de enkelte lande

som jo danner nye virksomhedsplatforme på baggrund af moderne teknologi

kan herre rasmus prehn beskylde os for at ville det vilde vesten

egelunds opfattelse at det faktisk

med et gennemreguleret nej lad os sige et velreguleret erhverv hvor der bliver stillet krav til aktørerne og

i dette tilfælde til vognmænd og til chauffører

så og så mange penge for at kunne komme til at køre

i det hele taget

har været med til at sikre at vi i dag trods alt står med et erhverv som er gennemreguleret og

som også er et godt og sundt erhverv hvor der

princippet

politiske regimer som minder mere om det enhedslisten abonnerer på end det liberal alliance abonnerer på er der bare rigtig mange dårlige eksempler på at det går rigtig galt

eller direkte styre forskellige liberale erhverv derfor er det min grundindstilling og liberal alliances grundindstilling at erhverv skal have lov til at operere så frit som muligt

nogle lovgivningsmæssige rammer som giver mening vi er jo ikke anarkister i liberal alliance men

godt for borgerne når markedet får lov at råde

at liberal alliance havde nogle andre krav til en ny taxilov som man ikke kom igennem med og det er fair nok det er

politisk men

den hidtidige lovgivning og de hidtidige reguleringer af erhvervet har ført til at taxierhvervet

også i min ordførertale at vi tværtimod står med et gennemsundt

det var mere frit hvis vi går tyve eller tredive år tilbage

en af konsekvenserne af den nuværende regulering for eksempel er

i det her efterår eller siden i sommer har været ret vanskeligt at

specielt på nogle tidspunkter af døgnet vi har set

den københavnske hotelbranche råbe vagt i gevær i bekymringen for

at de ikke kunne yde den service at skaffe deres kunder

en taxa det er konsekvensen af for streng regulering og det kan man godt abonnere på

og kalder det en taxilov

det er en ren branchelovgivning er i virkeligheden sigende for hvad vi i alternativet mener er grundlæggende galt med lovforslaget

et lovforslag der lovgiver for nutiden og i høj grad for fortiden men desværre ikke særlig meget for fremtiden og det er slet ikke fordi jeg ikke mener at taxikørsel bliver en del af fremtiden det tror jeg i allerhøjeste grad den gør faktisk tror jeg at det bliver en langt mere integreret del af de måder vi transporterer os rundt på et slags led i kæden for at komme fra a til b i mobility as a service men et fleksibelt led der kan se ud på rigtig mange forskellige måder alt efter hvor hvornår og hvem der har behovet for transport jeg så da gerne et led der så

lidt mere ud som en endnu mindre og mere miljøvenlig bil som en fællesejet bil som en bil der på tidspunkter af døgnet hvor der ikke var brug for den til taxikørsel lavede noget ganske andet

også for den sags skyld ultimativt som en selvkørende bil men det er desværre ikke den form for fleksibilitet og fremtidssikring der bliver lagt op til med det her lovforslag kravene om den meget gammeldags teknologi som sædefølere

og fastmonterede kameraer er meget rigide og de stopper reelt mulighederne for at bruge den teknologiske udvikling som vi står midt i på en konstruktiv og fremtidsorienteret måde alle de her funktioner kunne reelt udføres af en mobiltelefon samtidig med at der automatisk blev indberettet skat for selvfølgelig og lad det være helt klart

at ethvert firma der opererer på dansk grund skal betale ordentlig skat men det kunne den her teknologi jo netop

at lave de her automatiske indberetninger hvis ellers vi fik skat opdateret med en

andre lande og det mener jeg er en absolut fejltagelse og meget kortsigtet vi kunne lave en anden type lovgivning med en fleksibel overgang der selvfølgelig skulle opretholde en god sikkerhed

rent faktisk gav de etablerede udbydere på markedet mulighed for at udvikle sig i langt højere grad teknologisk og samtidig gav plads til nye og spændende løsninger på markedet for mobilitet der er naturligvis også dele af lovforslaget som

større geografiske fleksibilitet og

men det er desværre ikke nok til at få os til at stemme for en lov som vi i grundsubstansen opfatter ikke som visionær men som reaktionær så alternativet kan ikke støtte

de her kameraer i taxaerne

på som et obligatorisk krav fordi

der var mange situationer hvor der skete voldelige overgreb i taxaer

der var eksempler på at også chaufføren blev voldeligt overfaldet

at man kunne sikre at folk kunne være trygge både når de passede deres arbejde som chauffør

kørt hjem alene i nattelivet

for overfald er det

retspolitisk alternativ linje at

konstant udvikling

i kamerateknologi og i øvrigt også i intelligent kamerateknologi

hvad der sker og hvem der er på

billederne så vi mener ikke at det er nødvendigt med de her meget rigide regler i forhold til det

kan ordføreren ikke bekræfte at

videoovervågningsfunktion som har kunnet sikre chauffør og passagerer tilstrækkeligt

vi skal jo heller ikke undervurdere at vi har muligheden for med lovgivningen

drive de her teknologier frem og det er også

ikke har den her kommunebegrænsning så

den her iphone og den her nye platform og økonomi men i stedet for af

så lider vi nærmest

et teknologisk tilbageskridt i forhold til resten af

lovlig stor pensel er det ikke det altså vi forhindrer da

i at udvikle andre teknologier

mener herre nikolaj amstrup virkelig i ramme alvor

er lig med et teknologisk tilbageskridt

teknologien er her men vi vælger ikke at bruge den det betyder også at vi

allerede i flere omgange skitseret at

den eksisterende lovgivning trods alt har fulgt med

det helt nye og store i den her forbindelse i virkeligheden var lidt overdrevet

jeg kommer lidt i tvivl nu er kravene til det at

at det kunne gud og hvermand i virkeligheden gøre altså at man

for at ligge og bedrive

var bare at man kunne være mere fleksibel

en landsby havde en en fællesejet bil der ikke nødvendigvis

som en taxa men levede op til nogle specifikke krav

have en fleksibel løsning som samtidig ikke krævede at

tidssvarende lov end den vi kender loven er et udtryk for et kompromis mellem partierne her i folketinget radikale venstre støtter loven fordi vi mener den er bedre end den gamle men havde vi halvfems mandater havde vi også lavet loven anderledes det gælder især kravet om taxameter som vi synes er forældet og gammeldags

først og fremmest bliver der fri etableringsret i dag bestemmer hver kommune hvor mange taxaer der må være og hvem der skal have en tilladelse altså kan én person ikke starte sit eget firma taxa er det eneste erhverv jeg kan komme på hvor det gælder tænk hvis man sagde til en tømrersvend at han ikke måtte starte selv fordi de eksisterende virksomheder ikke skal have konkurrence loven i dag er absurd og urimelig og vi er glade for at taxamarkedet

i dag må man heller ikke drive taxa i selskabsform det er også en forkert og urimelig begrænsning som forhindrer nytænkning og innovation loven fjerner den hindring og det er vi glade for endelig fjernes også kommunebegrænsningen i dag må en taxavognmand kun køre i den kommune man har fået tilladelsen i det er også mærkeligt loven gør det muligt at drive virksomhed i hele landet og ikke kun i én kommune det støtter radikale venstre også varmt radikale venstre ønskede at miljøkrav og krav om uddannede chauffører blev fastholdt

glade for at det også endte sådan det betyder at den grønne overligger

deleøkonomi godt lade sig gøre med den her lov og den vil også kunne muliggøre at vi tager nogle flere skridt i retning af mobilitet som en service

kører en bil i gennemsnit fem procent af tiden

biler ud at køre meget mere af tiden og det er jo det man kan når man begynder at skifte over til et system hvor man har mobilitet og altså transport

men man skal installere et gammeldags taxameter og det ærgrer os men det var et ufravigeligt krav fra dansk folkeparti sf enhedslisten og socialdemokratiet et taxameter koster mange penge og er helt og aldeles umoderne

åbnet for andre teknologier for eksempel apps taxameteret vil efter vores mening mest af alt gavne bestemte virksomheder og dermed mindske konkurrencen argumentet for taxameteret er at det sikrer skattekontrol skattekontrol er vigtigt også for os men taxameteret er ikke nødvendigt loven forpligter virksomhederne til at indberette til skat og skat oversendte

med et forslag om at afsætte penge til mere skattekontrol på taxaområdet radikale venstre synes det havde været en vej at gå frem for at pålægge alle en gammeldags teknologi som primært gavner bestemte aktører

til slut vil jeg også nævne ost problematikken ost står for offentlig servicetrafik og er kørsel med for eksempel skolebørn handicappede og patienter her vælger man at stille helt andre krav for eksempel stiller man her ikke krav om taxameter og det betyder at taxaer har

offentlige opgaver da de er for dyre og det er urimeligt over for taxaerne synes vi de partier som har pålagt taxaer taxameteret var ikke villige til når det var det offentlige der skulle betale de ekstra penge det koster

gælde der og det synes vi er en lille smule paradoksalt for på den

får man opretholdt forskellen mellem offentlig trafik og taxa desværre samlet set mener radikale venstre at den her lov er bedre end den nuværende og derfor stemmer vi for selv om vi håber at kunne få ændret den igen på et senere tidspunkt så den bliver mere klar til en moderne

undrer mig lidt er at fru ida auken får det til at lyde lidt som om

det er jo ikke virkeligheden altså sagen er den at vi faktisk fik tjekket igennem hvad det er de her apps kan og vi fik tjekket op på nogle af de lande som har prøvet de her løsninger af og der kan vi se at det simpelt hen ikke sikrer skattebetalingen tilstrækkeligt

ikke udtryk for en eller anden modstand imod en appbaseret løsning det er alene en modstand imod at man ikke har den tilstrækkelige tryghed om skat

øvrigt er det ikke særlig dyrt er er ordføreren klar over hvad

en taxa eller et andet køretøj via en digital platform

hvis man vil bruge pengene til skattekontrol tror vi på at man vil få en lige så sikker løsning og samtidig muliggøre at

jo ikke transportordfører men mit bud vil være at

men det kan herre rasmus prehn helt sikkert oplyse mig om han har sikkert

også erfaringer fra udlandet og der var det altså bare sådan at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne få garanti for at der var styr på det med skatten og det var derfor vi valgte at lave den løsning som vi har nu kan man så forestille sig en løsning hvor man kan kontrollere det i fremtiden

appbaseret løsning i fremtiden kan man introducere den og de billigste af de her taxametre der er derude kan man få for under fem tusind kr så det er ikke sådan at man bliver ruineret hvis

helt sikre på at der er styr på det med skatten man kan ikke bare slukke og koble af nej bordet fanger og man skal indberette når man har en kørsel og så er

se på mønstre se på om der kommer penge ind på

med skattekontrol oveni vil være en mindst lige så sikker løsning

har vi fået belyst det her med prisen på et taxameter

mane den her myte i jorden som blandt andet det radikale venstre nu kommer med og som liberal alliance og andre også

det er voldsomt dyrt at etablere sig

det udstyr som er i bilerne den samlede pris på

er altså ikke meget andet end fire vinterdæk og fire alufælge

heller ikke så mange der laver iphones

for at favorisere dem går jeg ud fra at de radikale hellere havde foretrukket en løsning

vi stiller nogle miljøkrav det gør vi fordi det er sund fornuft og for at sikre en lige og fair

det er egentlig bare min kommentar altså om ikke ordføreren

skal stilles krav om alle de her teknologier fordi det bliver for dyrt for det offentlige at betale for at alle dem der skulle køre for

så hvis man mener det er for dyrt for det offentlige hvorfor mener man så ikke det er det for borgerne hvorfor mener man ikke det er en fordyrende effekt hvis man stiller det

løn og arbejdsvilkår det vil vi gerne sikre i hvert fald ikke også

taxabranchen derfor har vi de her krav til

og jeg imødeser et dut krav fra kommunerne med stor sindsro

en lille kommune hvor der måske ikke er så

et marked til at køre med private borgere

så godt kan bruge en taxa så man også kan dække sin

hvor jeg netop var flyttet til aarhus stillede jeg op til kommunalvalget som tyve årig for venstre

jeg var valgt af venstres ungdom til at stille op på venstres liste det var en meget lidt succesfuld kampagne jeg jeg havde ingen penge til at føre kampagne for jeg havde ingen penge til at få trykt tryksager eller plakater så jeg var meget lidt synlig og blev naturligvis heller ikke valgt det mest betydende element i min valgkamp var at jeg fik optrykt ét læserbrev i

læserbrevet argumenterede passioneret for at den planøkonomi der var på taxiområdet i aarhus med et hyrevognsnævn der bestemte antallet af vogne der kunne være der og hvordan de måtte køre skulle afskaffes

stedet være fri etableringsret og fri konkurrence for forbrugernes skyld

hyrevognsnævn dengang frygtede for

dertil var min kampagne for lille og for ubetydelig men jeg kan konstatere at når den her lov bliver vedtaget og træder i kraft den første januar to tusind og atten så er mit valgløfte fra nitten tre og halvfems i aarhus

blevet ført ud i livet selv om jeg ikke blev valgt til byrådet i aarhus dengang

tak for applausen herre henning hyllested

og derfor glæder jeg mig selvfølgelig i dag og jeg glæder mig over den positive modtagelse af lovforslaget som ordførerne her har givet det er jo også i overensstemmelse med den aftale vi har lavet aftalen om modernisering af taxiloven som danner grundlaget for lovforslagets udformning var lang tid undervejs og det er ingen hemmelighed at de forskellige politiske grundholdninger gjorde det svært at lande en aftale men det gjorde vi og det er jeg både stolt over og glad for for lovforslaget er tiltrængt formålet med lovforslaget er at fjerne nogle af de mange begrænsninger der i dag er på området for erhvervsmæssig persontransport i biler ved at fjerne nogle af begrænsningerne får erhvervet bedre mulighed for at konkurrere på forskellige parametre for

på pris eller service over for kunderne og lad mig nævne de tre vigtigste begrænsninger i dag er det forbudt at være vognmand altså tilbyde kørselsservice erhvervsmæssigt i selskabsform det må kun være en enkeltmandsvirksomhed det forbud ophæves i dag er det forbudt at køre uden for kommunegrænsen og hente kunder der gerne vil

og det sidste men efter min mening allervæsentligste

er at antalsbegrænsningen også ophæves sådan at alle nu i dag kan etablere sig som vognmænd og få lov til at køre taxa som erhverv i egen virksomhed lad mig her knytte en kommentar til herre henning hyllested fra enhedslisten som synes jeg

at arbejderne ikke skal have lov til at blive kapitalister taxachaufførerne skal ikke have lov til at spare op til egen bil eller låne til egen bil og så drive vognmandsvirksomhed som selvstændige de skal med lovgivningen tvinges til fortsat at være chauffører hos en vognmand der har det privilegium at kunne få lov til at være kapitalist på området

holdning som herre henning hyllested her

altså dér i privilegiesamfundet før man åbnede op for fri adgang og næringsfrihed

hvor det var adelen der sad på det hele det

er idealet for en erhvervspolitik i danmark på taxaområdet der er nogle få mennesker der skal have det privilegium

og alle andre der gerne vil ind i branchen kan kun få lov til at være ansatte hos vognmanden lovgivningen

får lov til at blive vognmænd

udgangspunkt man har men jeg forstår det heller ikke hvis ens udgangspunkt er at man er socialist som herre henning hyllested

samtidig indfører vi nye og mere moderniserede krav om opsamling af data dataindsamlingen har flere formål for det første skal

og de samme fyrretusind kroner kan bruges som kapital for at få en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport desuden vil disse små kørselskontorer ikke blive underlagt kravene om dataindsamling i de første tre år efter lovens ikrafttræden

det er aftalt at der udarbejdes flere evalueringer af loven med henblik på at vi kan analysere hvordan de nye rammer påvirker branchen kommer der mange nye spillere på banen sker der noget med efterspørgslen hvordan bliver prisniveauet

vi vil også i evalueringerne se særskilt på taxibetjeningen i landdistrikterne da vi jo som bekendt har haft særlig fokus på det et andet vigtigt element i evalueringerne bliver at holde øje med den teknologiske udvikling inden for kontrolsystemer

udenlandske erfaringer på det felt udviklingen går utrolig stærkt inden for dette felt og det gælder om at have fingeren på pulsen

jeg vil gerne afslutte med endnu en gang at takke for de positive bemærkninger jeg ser frem til udvalgsbehandlingen i denne i denne positive

og vil selvfølgelig svare på udvalgets spørgsmål hurtigst muligt således at vi forhåbentlig kan nå at få vedtaget lovforslaget fire uger før loven skal træde i kraft

de røde zarer

noget imod at chauffører bliver

vognmænd og kan blive kapitalister jeg erkender at vi lever i et kapitalistisk samfund så så det er muligt men det er klart har et erhverv hvor der er

noget imod at der er nogle der bliver vognmænd hvis muligheden er der de skal bare leve op til nogle krav så vi er sikre på at det erhverv de driver er sundt og

tvivler egentlig også på hvor mange det egentlig er et ønske hos det er det givetvis hos nogen men der er

at de kan udøve deres hverv også under sunde vilkår

derfor også skal leve op til nogle

væsentlige for os

kan ministeren ikke give et svar på hvorfor

ny taxilov skærer igennem og får de formuleringer på plads som skal på plads og som jo bruges tilsvarende i godskørselsloven og buskørselsloven

vi få det problem ud af verden som plager

vejtransporten i det hele taget bus gods

det har herre henning hyllested også argumenteret levende for konkurrencen blandt vognmændene bliver

mener herre henning hyllested så herre henning hyllested har noget

og derfor er herre henning hyllested imod den her lovændring

der er jo ikke noget flertal for noget synspunkt om hvad der skal gøres ved den lov som herre henning hyllested omtaler om godskørsel og

der er et mindretal i folketinget der vil have at kun én overenskomst skal være gældende på området så er der

eller flere partier som ønsker at flere overenskomster skal være gældende på området

også nogle partier som mener at overenskomster er noget som arbejdsmarkedets parter klarer og at

i lovgivningen så der er ikke noget flertal i folketinget for at gøre hverken det ene eller det andet eller

dem som kører busser

måtte ramme

er det centrale parti om jeg så må sige

at der trods alt er et flertal for at den tilstand der er nu og som er opstået efter højesteretsdommen er uholdbar

formuleringer som kunne bære igennem og finde et flertal i folketinget

fuldstændig udelukket

senere kom køre hvile tids regler til og

havde noget andet nemlig køre hvile tids regler så har de fået en anden begrundelse som en art fagforeningskamp og det er også derfor at enhedslisten går så højt op i det det har ikke noget som helst med sikkerhed at gøre

herre henning hyllested er fortaler for at den skal finde vej ind i lovgivningen på dette ene område selv om vi har en dansk model hvor vi på alle andre områder siger overenskomst er

har også noteret mig at der er et flertal der ønsker at have et overenskomstkrav i lovgivningen men der er ikke noget flertal der er enige om hvordan det skal være